finansudvalget har afgivet betænkning og indstilling vedrørende forslag til folketingsbeslutning i henhold til grundlovens § syv og fyrre med hensyn til statsregnskabet for finansåret to tusind og sytten betænkningen og indstillingen vil fremgå af

konsulenterne i dansk metal det er jo underligt at vi i i administrationen af det danske samfund er nået så vidt i anvendelsen af skemaer og resultatkontrakter at vi helt har glemt at anvende den sunde fornuft det råder vi så i fællesskab bod på i dag i hvert fald i forhold til hvordan arbejdstilsynet fremover skal føre tilsyn med bygge og anlægsområdet og måske også inden for andre brancher hvis det giver mening de resultater der er opnået ved at gå fra det risikobaserede tilsyn

selv har været med til at indføre indføre til et tilsyn der forholder sig til hvordan man bedst og mest effektivt får fat i de brodne kar ude på byggepladserne viser jo med al tydelighed at der er noget at komme efter ved at skifte new public management ud med faglighed og sund fornuft socialdemokratiet støtter fuldt ud det fremsatte lovforslag jeg har dog et par bemærkninger og opklarende spørgsmål til teksten jeg går ud fra at det også fremover vil være sådan at der vil blive gennemført stikprøver

og at der vil blive reageret over for alle problemer og klager også i de eventuelle nye brancher der vil blive omfattet det vil jeg gerne have afklaret og så vil jeg høre om der i forbindelse med udvælgelsen af nye brancher vil blive gennemført forsøgsperioder i lighed med det vi har oplevet på bygge og anlægsområdet inden der bliver gennemført permanente ordninger jeg ser frem til at høre ministerens kommentarer og som sagt støtter socialdemokratiet fuldt ud lovforslaget

op ad trappen men der var en københavnsk brosten der lå lidt for højt

hvad der kan ske når kommunen kommunen ikke holder fortovene i orden men det er ikke det det drejer sig om i dag det er arbejdsmiljø og

koncentrerede sig om én virksomhed nu har man så lavet

derfor skal man selvfølgelig også

vil arbejdstilsynet selvfølgelig også gerne have mulighed for at se på om man kan udbygge det til at andre brancher

at lave et bedre tilsyn

arbejdsmiljø på landets arbejdspladser det skylder vi

arbejde regeringen har taget initiativ til en række tiltag der tager fat om de udfordringer med arbejdsmiljøet som vi desværre ser i dag det gælder ikke mindst det ekspertudvalg som har gået arbejdsmiljøindsatsen igennem i sømmene og på den baggrund fremlagt en stribe konkrete anbefalinger

som forslaget som vi behandler i dag går på

vi har fokus på at sikre at arbejdstilsynets kontrolindsats fungerer på den mest effektive

hensigtsmæssige måde og det har eksempelvis ikke været tilfældet i bygge og anlægsbranchen derfor blev

enige om at igangsætte et forsøg med det nye helhedsorienterede tilsyn og det har jo været en succes til glæde for et bedre arbejdsmiljø arbejdstilsynet kommer i højere grad ud til steder hvor der er behov for det og de finder

markant flere materielle arbejdsmiljøproblemer end det var tilfældet med det risikobaserede tilsyn den retning skal vi fortsætte og derfor er jeg glad for at vi er en kreds af partier der

i venstre og så skal jeg hilse fra det konservative folkeparti og sige at de også støtter lovforslaget tak

tilsynsmyndighed og kontrol af arbejdsgiverne og så er det formelt at tilpasse os at lo ikke længere vil hedde lo men

og det er jo fint nok at få de ting på plads det er sådan at der findes andre metoder end det risikobaserede tilsyn

igennem historien brugt rigtig mange tilsynsmetoder

vigtigt at vi kigger på dem hele tiden og jeg undrer mig ved at vi rent faktisk har en situation hvor en minister skal bestemme hvad

synes der skal være en metodefrihed for eksperterne i tilsyn

rundt ude på pladserne til daglig og det vil sige at man burde give arbejdstilsynet metodefrihed

en mere helhedsorienteret tilgang

formålet skal hele tiden være at vi har et effektivt tilsyn men jeg er ikke tilhænger af at vi nødvendigvis

på forhånd kun går efter de arbejdspladser hvor

findes overtrædelser

øger troen på at

er nogen der holder øje med at vi laver tingene ordentligt og jeg har mødt adskillige

eller andre mere alvorlige ting der skal være de ressourcer der er nødvendige

de er forebyggende det samme gælder i vi skal have en meget mere effektiv opfølgning på

et skridt i retning af metodefrihed men vi skulle gerne længere jeg tror vi ville få et meget meget mere dynamisk og meget dygtigere arbejdstilsyn hvis vi gav dem metodefriheden til at sige i planlægger jeres kampagner så godt i kan og med den viden i har

for nogle arbejdsmetoder der skulle bruges i arbejdstilsynet en anden ting jeg gerne vil advare imod nu

det er den udvikling der er i arbejdstilsynet

jeg vil to tre ting for det første at der i to tusind og femten var

i to tusind og atten var det faldet til tredivetusinde

besøg et fald på fyrre procent

et andet indhold i besøgene i to tusind og atten

var der i to tusind og femten treogtyvetusinde og niogfirs påbud og det var helt forkert

i to tusind og atten var det nede på syttentusinde og ottehundrede og

et markant fald på tre og tyve procent i påbud og reaktioner

fokusere på dem der laver noget skidt eller overtræder loven eller behandler deres folk

sidste jeg vil sige er at arbejdstilsynets folk har levet i en turbulent tid

som skal yde en toppræstation i øjeblikket er der to og halvfems medarbejdere i arbejdstilsynet der ikke ved om de er købt eller solgt fordi der ikke

politiske meldinger på at de ikke skal fyres de risikerer en fyreseddel her til sommerferien hvis ikke der findes nogle penge og det synes jeg er ganske ganske uacceptabelt og i den sammenhæng vil jeg også

er rigtig mange nye ansatte i arbejdstilsynet som har brug for efteruddannelse vi skal virkelig give det et ordentligt boost så vi kan få

folk bliver dygtigere og har bedre kapacitet når de

først og fremmest ved at give tilbud om efteruddannelse for

vores ansatte i arbejdstilsynet hvis vi gør det sammen med et friere metodevalg

vi kan få et meget meget mere effektivt tilsyn ud af vores indsats i arbejdstilsynet

christian juhls tale er

arbejdstilsyn tilbage det jeg nævnte i

at det her helhedsorienterede tilsyn har ført til flere anmeldelser i bygge og anlægsbranchen

kommenterede på og på den baggrund

er fornuftigt at vi giver mulighed for at lave flere helhedsorienterede tilsyn så det ikke alene er baseret på det risikobaserede men selvfølgelig er jeg enig

man får besøg af arbejdstilsynet selvfølgelig men det har vi jo heller ikke noget forslag

så jeg forstår ikke rigtig

der har været et midlertidigt løft

grund af en kampagne og den megen snak der har været om de alvorlige problemer der er på området og det er rigtigt at det skal vi gøre noget ved men det ændrer jo ikke på at fakta er at påbud og reaktioner generelt fra arbejdstilsynet er gået fra treogtyvetusind til syttentusind fra to tusind og femten til og atten

jeg nøjedes med at tage den her periode og sandsynligvis er tallet større hvis man tager det længere tilbage i historien men

løfte en enkelt branche og det skal vi også gøre for der er farlige brancher der er nogle brancher

og derfor skal vi også køre kampagner på dem i

antallet af påbud i arbejdstilsynets arbejde over de sidste fire

tilslutter liberal alliance sig naturligvis også dette lovforslag

sikre et bedre et tryggere arbejdsmiljø derude når nu det viser sig at den forsøgsordning som man satte i gang har haft positive effekter så er det jo sund fornuft at gå videre ad den vej

set at det er interessant det som herre christian juhl nævner her fra talerstolen om metodefrihed der er jo et eller andet lidt mærkeligt i at der noget der skal detailreguleres herfra

som jeg vil dykke lidt ned i hvorfor er det sådan

ude blandt fagfolk og ikke her

tilsyn især da loven bygger på et vellykket forsøg som afløser et

vi går dog også ligesom den socialdemokratiske ordfører ud fra

helhedsorienteret tilsyn er tydeligvis en effektiv metode og vi ser også frem til at metoden udbredes tak

rigide regler i et excelark med sund fornuft selvfølgelig skal arbejdstilsynet reagere på den virkelighed som de møder på byggepladserne og se på det samlede arbejdsmiljø det vigtigste er altså et sundt og sikkert arbejdsmiljø og ikke formaliteter arbejdstilsynet skal styrkes og have mere frihed til at håndtere kontrollen med helhedsorienterede tilsyn suppleret med stikprøvekontrol

til lovforslaget det er en vigtig prioritet for regeringen at arbejdstilsynets kontrolindsats er effektiv og tilrettelægges på en måde så arbejdstilsynet bedst muligt kan sætte ind over for de arbejdsmiljøproblemer som er rundtom på landets byggepladser

ikke mindst i forhold til nogle af de brancher hvor vi ser at der desværre er for mange ulykker alvorlige ulykker og hvor der endda også er mennesker der bliver slået ihjel med det risikobaserede tilsyn er arbejdstilsynet i en hovedtilsynsform der sætter fokus på virksomheder med størst risiko for

fire af de besøgte virksomheder når der ses på tværs af brancher

bliver en sovepude selv om de seneste tal fra det nationale forskningscenter for

viser at det går lidt fremad med det fysiske og psykiske arbejdsmiljø

jo min ambition at vi hele tiden arbejder for et endnu bedre arbejdsmiljø og også en mere effektiv kontrolindsats fra arbejdstilsynets side der kan i nogle brancher være særlige udfordringer som kræver en mere målrettet tilsynsindsats og et helt konkret eksempel er bygge og anlægsbranchen hvor alt for mange ansatte kommer ud for arbejdsulykker og desværre jo også risikerer at blive nedslidt

det glædeligt at det nye helhedsorienterede tilsyn i bygge og anlægsbranchen som

igangsatte som et forsøg i november to tusind og sytten

at være særdeles effektivt arbejdstilsynet er blevet markant bedre til at komme ud de rigtige steder og afdække problemer i arbejdsmiljøet

arbejdstilsynet har også sat ind med dialogmøder der skal hjælpe virksomhederne til at sikre et sundt arbejdsmiljø uden ulykker og nedslidning jeg er absolut tilfreds med at den nye tilsynsmetode gøre en forskel bygge og anlægsbranchen er en branche hvor alt for mange kommer til skade eller bliver slidt ned af dårlige arbejdsforhold og det er jo netop også grunden

særlige indsats vi skal se en forbedring på dette område og derfor er jeg også glad for at vi i forligskredsen er blevet enige om at føre den nye tilsynsmetode videre hvilket lovforslaget så giver mulighed for

så også årsagen til at der skal være lovgivning lovforslaget skal samtidig gøre det muligt

andre målrettede indsatser inden for bestemte virksomheds og branchegrupper når disse indsatser visse positive resultater og derfor kan jeg også sige til

der havde par bemærkninger at det også

forsøgsperioder eller lignende så er det noget som jeg som minister selvfølgelig vil

man måtte igangsætte dem også inden man vil overveje mere permanente ordninger hvis det giver

vi giver en større metodefrihed til dem der er fagfolkene og ikke til ministeren for her skal vi jo give ministeren lov til at lave en bekendtgørelse som så regulerer arbejdstilsynet

andre områder at man også giver dem de værktøjer de har til rådighed og

vi tager værktøjskassen med ud og så ser vi på den konkrete virkelighed og så bruger vi det bedste værktøj

synes er rigtigt i den her situation eller i den her kampagne eller i det her forløb over

lave indsatser som ikke bliver bestemt ved lovgivning det mener

set også allerede i dag er tilfældet og i de aktuelle

på nogen måde indikerer at vi skulle begynde

detailstyre arbejdstilsynet på en anden måde end

drøfter vi jo hvordan man i højere grad også kan sikre at vi fører tilsyn der hvor det giver mening

vurderingen af hvornår man skal kræve substitution i kemien og så videre

har gjort sig med hensyn til hvilke

tilsynsmetoder som man kunne overveje hvis vi skal have ændret på den skandaløse udvikling der er på det psykiske arbejdsmiljø i øjeblikket som jo ikke for alvor er rettet op sådan at den begynder at blive bedre

at kunne håndtere det her hvordan skal arbejdstilsynet arbejde der for at vi

vi jo fulgte op på den uenighed der var på baggrund af det der hedder metodeudvalget hvor arbejdstilsynet jo nu har fået nogle bedre redskaber også i forhold til det psykiske arbejdsmiljø så det er jo

vi har givet arbejdstilsynet mulighed for derudover diskuterer vi jo også hvordan vi kan få en

netop at undgå de problemer som vi ser i forhold til

vi taler om en god beskæftigelsesindsats er der kun én ting der for mig skal i fokus det er den enkelte arbejdsløse og hvordan vi præcis får vedkommende i gang med de udfordringer som vedkommende nu har hvilke indsatser skal der til og hvordan gør vi det og hvordan gør man det bedst sammen med den enkelte dette skulle helst overstige alt andet i en god

er for mig det absolut vigtigste med denne aftale gør vi det nemmere for jobcentrene for a kasserne og ikke mindst for de arbejdsløse derfor vil jeg gerne takke forligsparterne partierne og ikke mindst ministeren for et godt forløb og en god aftale

nok senere komme ind på hvad jeg mener der er knap så godt det ved

han skulle jo nødig skuffes det er en aftale der fylder meget der er mange ting at tage

fat på men jeg vil her have fokus på

er det super vigtigt for os at give kommunerne nogle friere rammer så de netop får større mulighed for at hjælpe den enkelte arbejde vi har for mange unødvendige regler

de bruger for meget tid som kan bruges endnu bedre på at få den enkelte videre i job

uddannelse samtidig skal vi sikre at den enkelte stadig har rettigheder i

til en god indsats og fjerne unødvendige regler og krav for den enkelte arbejdsløse

at de gør noget som slet ikke giver mening og som slet ikke for dem tættere på et arbejde

jo ikke særlig motiverende når man gerne vil have et job

jo ingen hemmelighed at kommunerne generelt ikke har gjort det for godt i forhold til at opfylde de krav loven stiller på det her område

at de nu gør det selv om de får mere frihed

vi lavet et system hvor vi kan måle på hvor godt de gør det hvis nogle kommuner ikke lever op til disse krav

for mig kun er ret og rimeligt denne ordning er i god tråd med det som jeg som socialdemokrat vil nemlig at give kommunerne og medarbejderne mere frihed det er vigtigt

frihed medfølger der selvfølgelig også et ansvar noget af det som vi socialdemokrater er rigtig glade for og som vi har brugt rigtig meget tid på

og de første tre måneder

ikke et sekund i tvivl om at det her forsøg vil give rigtig gode resultater

få de arbejdsløse i gang så jeg har kæmpestore forventninger til dette forsøg og vil selvfølgelig følge det meget meget tæt hvis vi skal pege på noget som jeg så gerne så

jeg især nævne de unge og seniorerne hvor nogle har deres udfordringer dette forslag reducerer beskæftigelsen med tre hundrede mennesker og det er jo ret interessant og underligt at se at det netop meget stort ønske i regeringsgrundlaget at skabe mere beskæftigelse når man her går den modsatte vej men når det så er sagt vil jeg bare glæde mig over at vi har en bred aftale som alt andet lige bliver super interessant og spændende at følge jeg kan bare ikke lade være med at stille mig selv det spørgsmål som vi altid skal gøre herinde i folketinget

kan vi gøre mere for den enkelte kan vi lave flere regelforenklinger til gavn for beskæftigelsesindsatsen og til gavn for den enkelte mit svar

det her store arbejde vi nu har sat i gang skal vi selvfølgelig følge til dørs og fortsat finde andre gode tiltag til yderligere forenklinger for det er

sekund i tvivl om at vi kan men det er også vigtigt at vi

sikrer at vi ikke bare her politisk pøser

sag ude i virkeligheden som vi synes

vi også nødt til at sige til os selv vi skal vise medarbejderne mere tillid vi skal vise kommunerne vi skal vise a kasserne

de arbejdsløse mere tillid men selvfølgelig også stille krav

af beskæftigelsesindsatsen ude i kommunerne og det er noget

har været et stort ønske om at man fik fjernet nogle af alle de her vanvittige regler der var på arbejdsmarkedet hvem husker ikke den store lovgivning der var sat op ude på slotspladsen med

tredive tusind sider der var for viderekomne

hvordan man skulle agere i forhold til det nu har vi så taget fat i det og er kommet vidt omkring

behandlingen og har efterkommet så mange ønsker vi kunne vi ved godt at kommunernes landsforening gerne

lovgivningen men der er selvfølgelig visse krav vi er nødt til at overholde vi er gået så langt som vi synes

men jeg vil da ikke udelukke hvis der kommer et velbegrundet ønske senere hen

loven kommer til at virke at så kan det sagtens være at der kommer nogle og

godt have ændret og så er vi selvfølgelig også lydhør for det hvis det kan

de tiltag der er

de første måneder i opsigelsesperioden og de første måneder efter ledigheden

få ledige ud i job for vi kan jo ikke have at der er arbejdsgivere der siger at de ikke kan få arbejdskraft og så

finde ud af hvor de ledige job er er det de ledige ligesom mangler af opkvalificering for at bestride de job og så skal man i

ledige stillinger besat som overhovedet muligt der er også hensyn

i forbindelse med at

ministerbemyndigelse de var lidt bange for hvordan det kom til at gå

har vi så sikret at forligskredsen selvfølgelig skal godkende de ministerbemyndigelser der ligger

de ikke føres ud i livet de var lidt bange for alt efter hvilken beskæftigelsesminister der sad

ministerbemyndigelse men det har vi taget hånd om og også ønsket om en senere ikrafttrædelse af loven der så bliver

januar har vi taget hensyn til men altså det

bliver en enklere indsats og det bliver lettere tilgængeligt for både jobkonsulenterne men også for borgerne

i at tale med

mere enkelt for dem når de skal

en lovgivning på seks hundrede og ni og tyve sider som er meget omfattende og så skulle man nok haft en times tid til at

det hele men alt i alt

og nu skal kommunerne så have tid til at implementere lovgivningen og få det til at virke på den bedst mulige måde der bliver til gavn for den enkelte borger det er

i forhandlingerne at der skulle tages hensyn til den indsats der bliver over for borgerne det skal

være sådan at der er nogle det

ikke sker men vi skal mindske risikoen for

kommunerne jo mulighed for også at bevise at den forenkling

frigive nogle ressourcer de kan bruge til indsatsen over for borgerne der har behov for hjælp

aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats som regeringen indgik med

venstre og socialistisk folkeparti i august to tusind

jeg vil gerne starte med at kvittere for opbakningen blandt aftalepartierne til det som faktisk er noget af en historisk aftale

det endelig lykkedes at komme i mål med en gennemgribende oprydning og forenkling af

har skiftende regeringer forgæves forsøgt i i årevis aftalen vil gøre en god forskel for ledige og ansatte i landets kommuner så først og fremmest

tak til aftalepartierne for at tage ansvar for en effektiv og langt mere enkel beskæftigelsesindsats i fremtiden jeg er glad for at vi med lovforslaget fjerner de mange snubletråde som vi igennem årene har fået spændt ud over for de ledige

taber pusten fordi man løber ind i ulogiske regler og rigide krav

på at hjælpe ledige i arbejde så nu giver vi langt mere frihed selvfølgelig under ansvar til at tilrettelægge en indsats der tager udgangspunkt i den enkelte ledige det synes jeg er

aftalen kommer til at frigøre ressourcer i kommunerne så de ansatte får mere tid til det de står op om morgenen for nemlig at hjælpe de ledige i arbejde og

det vil gøre livet lettere for de ledige kommuner a kasser og virksomheder

tæt så på den baggrund

stede i dag og sige at de ligeledes støtter de to lovforslag

indgik aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen i august måned sidste år det blev betegnet som en historisk aftale der ville fjerne bureaukrati og forenkle reglerne for de ledige vi har nu svært ved at få øje på den store forenkling men vi må da håbe at gennemskrivningen af lovgivningen vil give sagsbehandlerne et bedre redskab så vi undgår nogle af de mange fejl der begås i dag i almindelige borgeres øjne

fornuftig forenkling i det her forslag

er nogle forbedringer for de ledige og hvor

skyllet barnet ud med badevandet og benyttet lejligheden til at gennemføre nogle forringelser

af forbedringerne arbejdsløse skal ikke længere tjekke

jobforslag hver syvende dag der kommer en ny bestemmelse om at tilbuddet altid vil være tilpasset borgerens helbredstilstand selvforsørgende arbejdsløse og syge får ret til tilbud i større udstrækning end i dag formålsbestemmelsen med virksomhedspraktik bliver strammet op

alle målgrupper får nu ret til tilbud om læse skrive regne og ordblindekurser man bliver fritaget for at være aktivt arbejdssøgende hvis man inden for seks uger skal begynde på et fuldtidsarbejde eller et fleksjob skal på barsel eller overgå til efterløn fleksydelse

bliver nemmere adgang for personer uden uddannelse til at blive voksenlærlinge der bliver bedre adgang til tilskud til arbejdsgivere der tager elever og så får a kasserne mulighed for at tage sig af de forsikrede ledige de første tre måneder det er de også klart de bedste til men det gælder trods alt kun udvalgte a kasser og det er kun et forsøg hvorfor har aftalepartierne ikke taget imod a kassernes tilbud om at løse opgaven

seks måneder det tyder måske på at tilliden til a kasser

ikke er helt så stor som der bliver givet udtryk for men desværre er der også nogle forringelser for de ledige digitaliseringskravet om at registrere cv oplysninger på jobnet udvides nu til at gælde for alle målgrupper vi frygter at det vil føre til flere sanktioner over for udsatte ledige og det bliver vi bestyrket i når vi ser det andet lovforslag pligten til selv at booke samtaler i jobcenteret udvides til at gælde for de fleste målgrupper a kassernes pligt til at møde personligt op ved fællessamtaler bliver fjernet kommunens pligt til at tilbyde mentorstøtte bliver fjernet og kommunens pligt til at give de ledige tilbud bliver generelt svækket fagforeningernes og tillidsrepræsentanternes indflydelse på reglerne for hvor mange der må være ansat på særlige vilkår bliver også svækket i dag skal uenighed afgøres efter fagretlige regler men nu får ministeren bemyndigelse til at fastsætte reglerne og

til at der for særlige målgrupper kan ske en fravigelse af merbeskæftigelseskravet

både skidt og kanel blandt forbedringerne kan nævnes

kontanthjælpsmodtagere får ret til ganske kortvarige weekendophold i udlandet kommunen skal give personlig assistance til jobrettet uddannelse der indsættes tidsfrister for kommunens stillingtagen til ansøgning om hjælpemidler og mulighederne for fortsat anvendelse af hjælpemidler under uddannelse bliver forbedret blandt forringelserne skal nævnes at der kommer et skærpet krav til rådighedsvurdering hvis den ledige glemmer selvbooking

af samtaler og dertilhørende sanktioner til en række udsatte grupper på kontanthjælp ressourceforløbsydelse revalidering og ledighedsydelse selv sygemeldte skal nu registrere cv oplysninger på jobnet ligesom jobparate udlændinge der jo ikke nødvendigvis behersker dansk særlig godt selv skal booke samtaler og så sker der en begrænsning af flygtninges muligheder for studie og kompetencegivende uddannelse summa summarum

er der nok ikke ret mange ledige der vil mærke noget til forenklingen de skal rende til stort set det samme antal samtaler og de bliver udsat for den samme mistænkeliggørelse om de nu også

på nogle punkter skærpes digitaliseringskravet og sanktioneringen af udsatte grupper det er bekymrende for i halen af det her lovforslag

kommer der jo til efteråret en ny såkaldt forenkling af sanktionsregimet

været statsminister har regeringen skåret en

og nu forventer regeringen så at afbureaukratiseringen vil frigøre yderligere midler som kan bruges til at hjælpe de ledige det er muligt det har vi til gode at se men der er ikke nogen som helst garanti for at pengene så i givet fald bliver brugt til de ledige økonomisk pressede

kommunerne er derfor er der al mulig grund til at frygte at den nye frihed til kommunerne især vil blive brugt til at spare på indsatsen over for de udsatte ledige som er længst væk fra arbejdsmarkedet for at dække sig ind over for den kritik

foreslås det nu at ministeren kan sætte kommunerne under administration hvis de ikke opfylder en række resultatmål og fokusmål som jeg ser det

vil kommunerne blive målt på det kvantitative antal samtaler og om

og ikke noget arbejdsmarked der vil tage imod dem det må man frygte når man ser på de nye regler om systematisk overvågning og skærpet tilsyn med kommunerne og så er vi bekymrede over at det overlades til ministeren at fastlægge de parametre kommunerne skal vurderes efter skiftende beskæftigelsesministre har lovet at de ville køre en bulldozer igennem beskæftigelsessystemet

bare sige at det er der stadig væk brug for systemet oser stadig væk af mistillid til de ledige

ret til uddannelse der kan styrke deres muligheder på arbejdsmarkedet ret til hurtig afklaring af deres situation og ret til at sige nej til meningsløs aktivering og virksomhedspraktik

kan støtte det som det ligger her og desværre har vi ud fra de meldinger der allerede er kommet fra forligspartier ikke de store forhåbninger om at det vil være muligt

under udvalgsbehandlingen

man kender jo sikkert enhedslisten godt nok til at vide at det vil vi nok prøve på

udmønter netop den aftale om en forenkling af

er jo en aftale som vi ligesom de foregående ordførere bortset fra enhedslistens er rigtig glade for det er en aftale som ikke har været nem at få i hus

jeg tror at det var herre hans andersen fra venstre der fortalte om

er det altså en svær øvelse at finde ud af for når man skruer et sted sted påvirker det rigtig mange andre steder så hvordan kan man forenkle og fastholde nogle af de gode intentioner der er i lov om aktiv beskæftigelse men vi

selvfølgelig til alle de partier som har været med undervejs det er positivt at vi fjerner noget af alt

rigide regler som forhindrer de dygtige medarbejdere i at hjælpe ledige i job og som tager pusten fra de ledige

og det er fristende at stemme for det ud fra de små skridts politik de små forbedringers politik men i alternativet føler vi at vi derved blåstempler hele

sætte sagsbehandlerne fri og sætte hele beskæftigelsessystemet frit i finland har der lige været et

aktivering i kalundborg i den periode mod tredive procent på landsplan hvor det var tvunget så der er flere indikationer af at vi kan stryge hele tvangsregimet i beskæftigelsessystemet

et frivilligt system der tilbyder folk

og få hjælp til at komme i arbejde det med at komme på

ledigheden er en del af markedsøkonomien

er der enkelte der ikke vil arbejde måske nogle få men jeg er sikker på at ledigheden aldrig nogen sinde bliver så lav

skal vi sætte de ledige fri og vi skal give sagsbehandlerne deres ansvar

og de offentlige frontmedarbejdere mulighed for bruge deres faglighed sammen med de ledige

løsninger for en masse mennesker der er utrolig forskellige

sagsbehandlerne de spørgsmål der er relevante for den enkelte lediges situation og tilrettelægger støtten ud fra den enkelte lediges individuelle svar

lige nu oplever mange ledige beskæftigelsessystemet som én stor ydmygelse man umyndiggør de ledige man fratager dem deres sociale frihedsrettigheder mennesker der har arbejdet et halvt eller et helt liv oplever pludselig

at føre en parallel kamp mod systemet

alternativet vil sætte systemet de ledige og

så de ledige kan få ansvaret for deres eget liv tilbage og på den måde få værdigheden tilbage i deres liv få anstændigheden tilbage i deres liv og få deres sociale frihedsrettigheder

vi sikre på at hvis folk får lov til at sige nej til meningsløse tilbud får deres liv tilbage

myndighed tilbage og får deres vilje tilbage

så vi skal ophæve tvangsregimet i beskæftigelsessystemet

ja det koster kassen det er dyrt så vi kan jo passende bruge de milliarder som vi i øjeblikket bruger til at tvinge folk

mig ved herre torsten gejls bemærkninger om den her umyndiggørelse

er ejet af medlemmerne selv mulighed for

beslutningsforslag i folketinget om at lave et reelt dagpenge uden modkrav forsøg

jeg husker stemte sf ikke for det

i meget højere grad

a kasserne selv lejlighed til at servicere de ledige altså at sætte dem fri og der var flere a kasser

for det her så ja det her lillebitte skridt

nævner vil da være fint men i forhold til de muligheder der er og som jeg selv har stået på den her talerstol og foreslået

meget glade for at man nu forsøger på det men

ind her er altså et fremskridt og

fremskridt i forhold til hvordan vi nu får defineret virksomhedspraktik

ikke i forhold til hvor man gerne vil hen

meget store visioner som man så kan være enig eller uenig i det er jeg med på

så meget tvang og så meget kontrol

disse lovforslag aftalen om en forenklet beskæftigelsesindsats der er mange komponenter i lovforslagene som det også er fremgået af debatten vi er fra radikal side glade for helheden

kasser får kontaktforløbet med dagpengemodtagere i opsigelsesperioden og i de første tre måneder af ledigheden det tror jeg vil gøre en forskel jeg er også overbevist om at den øgede frihed til kommunerne vil give en bedre beskæftigelsesindsats bedre kunne følge effekten af kommunernes indsats loven vil forhåbentlig fjerne noget bureaukrati en gennemskrivning af loven skulle gerne gøre det lettere at læse loven så radikale støtter naturligvis lovforslagene tak

den nuværende lov er fuldstændig uoverskuelig for alle ingen hverken kommunerne a kasserne eller for så vidt den arbejdsløse er i nærheden af at kunne overskue love regler og bekendtgørelser på beskæftigelsesområdet

et selvstændigt formål med det her lovforslag at forenkle og modernisere loven er vi i mål slet ikke den er stadig væk meget omfangsrig men den er dog lidt mere overskuelig end den gamle der er så to ting i lovforslaget som vi er særlig

skal udvalgte a kasser overtage kontaktforløbet for egne medlemmer i de første tre måneder af ledigheden på den måde bryder lovforslaget igennem muren

man kunne sagtens have en ambition om at det var mange flere a kasser i meget længere tid men vi får brudt igennem muren så vi nu kan få erfaringer ind som jeg er sikker på vil vise os at netop a kasserne kan håndtere opgaven til glæde for den arbejdsløse virksomhederne og

forbedring vi er tilfredse med er opstramningerne på virksomhedspraktik når

præcist og kun i situationer hvor man faktisk løfter de ledige og bringer dem tættere på job kan det faktisk være et godt værktøj det kan være en slags træningsbane ind på arbejdsmarkedet men kun når det bliver brugt helt konkret og præcist i forhold til det enkelte menneske og i forhold til den konkrete virksomhed vi har desværre set mange eksempler på udsigtsløse praktikker og misbrug af praktikanter

jeg kan citere netop fagbevægelsens hovedorganisation der siger at fh ser grundlæggende positivt på at brugen af virksomhedspraktik gennemføres med det sigte for øje at den ledige skal opnå ordinær beskæftigelse hvilket den skærpede formålsparagraf for virksomhedspraktik i forhold til bemærkningerne i lappelovforslaget skal resultere i til gengæld er jeg også helt sikker på at det fremover skal være vores opgave at følge det her område tæt

også meget gerne slå igennem derude i kommunernes samarbejde med virksomhederne

set på mange måder en en historisk dag

de her to lovforslag

der er ikke nogen tvivl om at skiftende regeringer blå som røde har haft et ønske om at tage et opgør med det bureaukrati og de mange stive proceskrav der har været på beskæftigelsesområdet derfor skal vi også tilbage til to tusind og tre for

lavet en ny hovedlov for den aktive arbejdsmarkedspolitik derimod er reglerne år for år blevet mere og mere besværlige at anvende og forstå og mere end tres gange er loven blevet ændret som følge af aftaler og reformer kls tidligere

formand martin damm har sågar sagt vi burde sætte en tændstik til det hele og starte forfra

mener at man skal køre en bulldozer igennem hele beskæftigelsessystemet det sker nu vi trækker en streg i sandet sletter alt det gamle og starter forfra det synes jeg

grund er rigtig stort dermed har vi banet vejen for en enkel og mere effektiv beskæftigelsespolitik og indsats til gavn for vores ledige vores virksomheder de danske kommuner og ikke mindst

landets a kasser regeringen forventer jo at aftalen kan frigøre ressourcer i kommunerne til blandt andet at hjælpe flere ledige ind på arbejdsmarkedet ligeledes får virksomhederne også meget lettere ved at tage aktivt del i beskæftigelsesindsatsen når mere end ethundrede og firstusind ansøgninger fra virksomheder om løntilskud og virksomhedspraktik bliver automatiseret lovforslaget udmønter i alt en og tredive initiativer som skal skabe ens regler på tværs af målgrupper og færre og mere enkle proceskrav samt forbedre og udvide de digitale løsninger i beskæftigelsesindsatsen og lad mig bare nævne et par centrale initiativer for det første bliver reglerne for kontaktforløb forenklet og effektiviseret der bliver ét fælles krav alle skal mindst have fire jobsamtaler i løbet af de første seks måneder og efter seks måneder op til jobcenteret i samarbejde med den ledige at vurdere hvad der er behov for

det så også vigtigt at slå fast at borgeren altid har ret til en jobsamtale hvis vedkommende beder om det det nye krav til samtaler bygger på solid viden om at samtaler i starten af ledighedsperioden virker for det andet bliver reglerne om ret og pligt tilbud til dagpenge og kontanthjælpsmodtagere forenklet der bliver kun ét fast krav et tilbud senest efter seks måneders ledighed det skal netop give kommunerne

den enkelte sagsbehandler mulighed for at give ledige en mere individuel og tilpasset indsats i stedet for at ledige får tilbud fordi der er krav om aktivering på bestemte tidspunkter får ledige nu fremover tilbud der forhåbentlig vil give mere mening

det vigtigt at slå fast at den større frihed til kommunerne jo på ingen måde må betyde at ledige overlades til en passiv

uden virkning historisk set må vi jo sige at selv med den nuværende lovgivning er der mange der overlades til en passiv indsats det har skiftende folketingspolitikere jo afdækket

herre lennart damsbo andersen der er til stede i dag

utallige spørgsmål til dagpengemodtagernes mangel på indsats kontanthjælpsmodtagernes mangel på indsats til trods for en restriktiv lovgivning i dag

også brugt ret mange kræfter de sidste to år på

skrive kærlige breve til kommunerne med

et klart signal om at man skal overholde loven vi kan så konstatere på baggrund af det materiale der også er oversendt til folketinget tidligere i den her uge at det så har en effekt når man skriver til

begynder så i højere grad at lave en indsats men det er selvfølgelig en falliterklæring for det kommunale selvstyre og derfor forstår jeg også godt dem der kan have en vis bekymring for om kommunerne nu får for stor frihed det er så også baggrunden for at der med lovforslagene indføres en langt stærkere monitorering og opfølgning på kommunernes resultater og indsats kommuner der ikke lever op til deres ansvar underlægges en skærpet opfølgning og

et nybrud og hvilket jeg faktisk forventer mig rigtig meget af ikke at bruge det redskab men at redskabet er til stede i værktøjskassen for det er jo netop et meget stærkt præventivt

bliver det rigide krav til ledige om jobsøgning de sidste seks uger fjernet uagtet om man står over for at

det er jo absolut til gavn for borgerne som slipper for at søge job

interesseret i og det er til gavn for virksomhederne som slipper for et hav af jobansøgninger fra personer som inden for kort tid skal begynde i et andet job eller for eksempel på barsel eller pension og det er nok præcis den problemstilling

jeg har fået flest henvendelser

fra danskere der har skrevet til mig og spurgt hvorfor man har den her regel den regel som har været gældende og som er gældende resten af to tusind og nitten fjernes jo

altså en halv år senere end det var planlagt det sker for at efterkomme et ønske fra blandt andet kl om at få bedre tid til at implementere de nye regler og få it understøttelsen på plads

en større del af den aktive beskæftigelsesindsats

i den her uge offentliggjort de a kasser der er udvalgt til at være en del af forsøget det forventer

jo ikke nogen hemmelighed at venstre ikke nødvendigvis

at det skulle ende her men gennem konstruktive forhandlinger med folketingets partier

har vi fundet en model som jeg fuldt og helt kan stå inde for og som jeg også glæder mig til nu at se blive foldet ud hvor a kasserne jo faktisk får indsatsen fra ledighedsperioden altså som regel den første måned og

det kommer vi til at følge tæt og jeg forventer faktisk også at landets a kasser dem der er udvalgt kommer til at løfte opgaven på en tilfredsstillende måde fru laura lindahl var inde på

bekræfte regeringen kom med sit udspil i november måned to tusind og sytten og nu står vi her i april måned to tusind og nitten og er i gang med at

nærmest et års politiske forhandlinger men med det resultat at der nu bliver en lovgivning som fundamentalt ændrer på beskæftigelsespolitikken der vil jeg også gerne sige tak til de mange kommuner der har bidraget til de mange medarbejdere rundtom i landets kommuner der har gjort mig opmærksom på problemstillinger undervejs har været rundt og ikke mindst til de mange medarbejdere i i beskæftigelsesministeriet og den styrelse der hedder starter

del i at lave det her lovforslag som er et af de største lovforslag der er lavet på beskæftigelsesministeriets område igennem de seneste mange år og som

rigtig rigtig mange personer tak til den brede opbakning fra folketingets partier tak til finn sørensen for en god tale hvor man næsten troede det var en ministertale der blev læst op fordi

finn sørensen gennemgik de mange forbedringer

de forbedringer herre finn sørensen nævnte der er så en politisk uenighed om hvorvidt der

en lidt alternativ tilgang til politikken

illustrerer vel meget godt forskellen på alternativet og sf i den her sag

meget sjældent at jeg har lejlighed til at rose herre karsten hønge

også fredag så hvorfor ikke benytte lejligheden til det herre karsten hønge havde jo faktisk en relativt konstruktiv tilgang til det jeg er med på at sf ikke synes at alt i den her aftale er godt men herre karsten hønge går efter at forbedre den nuværende lovgivning og derfor var det faktisk lidt ærgerligt at høre herre torsten gejls indlæg som jo bar lidt præg

er jo sjældent man må sige at herre karsten hønge er mere glad end herre torsten gejl men det er så tilfældet med det her lovforslag

her art og i det hele taget alle andre lovforslag

skal man da lave en nuanceret gennemgang af det og vurdere både plusser og minusser og så må man

stilling op ud fra en helhedsvurdering

bare sige for enhedslistens vedkommende at hvis vi i udvalgsbehandlingen kan få fjernet det

vil vi da stemme for lovforslaget selv om vi stadig væk er utilfredse med den økonomiske ramme

hvis det var møntet på enhedslisten at der er

bekymrede for at give kommunerne mere frihed

jeg fik sagt det rimelig klart mere frihed er godt men der er to forudsætninger der skal opfyldes hvis man giver kommunerne mere frihed den ene er at de ledige skal udstyres med nogle rettigheder nogle klare rettigheder til tilbud om ordinært arbejde og opkvalificering vejledning og uddannelse og så skal man sikre at pengene følger med i

at kunne skrive en forenkling af beskæftigelseslovgivningen der kan klares på en a4 side eller to som siger sparto til det her stadig væk vil jeg sige meget meget indviklede monstrum man nu har præsenteret os for så det er bare lige for at præcisere vores holdning til det

at man kan konkludere at skiftende regeringer har været gode nok til at holde kommunerne i ørerne i forhold til at sikre borgernes retssikkerhed det kan vi jo se på den vilkårlighed der præger

en del kommuner der er blevet bedt om at redegøre for deres manglende indsats både på dagpengeområdet og også kontanthjælpsområdet over for mig så jeg mener faktisk at retssikkerheden nu bliver styrket over for den enkelte borger helt enig i at man jo er sat til som offentlig myndighed

hjælpe borgerne altså det offentlige er jo til for borgernes skyld og ikke omvendt

så må man jo også konstatere

i forhold til den økonomiske prioritet ved vi jo bare fra de kommuner der nu vælger at investere at der er det en rigtig rigtig god idé ud over

det også en økonomisk god idé det blev så sent som her for

måde at skiftende regeringer ikke har været gode til at holde kommunerne

enhedslisten har stillet et forslag vi skal behandle i næste uge nemlig om at der indføres en såkaldt afklaringsgaranti for kontanthjælpsmodtagere det handler igen om vores forskellige syn på det her fordi vi mener at vi skal udstyre de ledige med nogle rettigheder som de kan stå på over for kommunen og så skal regeringen sørge for at kommunerne har den fornødne økonomi til at opfylde de

mange gange når skiftende regeringer skælder ud på kommunerne for det har de alle sammen været gode

den til enhver tid siddende beskæftigelsesminister haft travlt med at sige at det også

fordi man i den samme lange periode har udsultet kommunerne økonomisk og så kan det jo være lidt svært for

leve op til de krav medmindre de vil skære på nogle andre områder og det er jo det der er problemet

er der en mærkbar effekt

det er der i silkeborg det er der i hjørring og det er der i brønderslev fordi der kan man se at den helhedsorienterede håndholdte indsats er med til at sikre at man får rigtig mange mennesker hjulpet videre end

være på passiv overførsel det en god idé for den enkelte det er en god idé for kommunens økonomi og det er

udvikle beskæftigelsespolitik

i alternativet vil vi gerne af med hele tvangsregimet

vil spørge om er hvilket indtryk det gør på ministeren at er et forsøg i finland

er et helt år udsat for det normale tvangssystem den anden er ikke og i

begge grupper

er udsat for tvang siger selv at de får det

i den finske model eller det finske forsøg end tilfældet er nu så mon ikke det ville være en god idé at jeg kunne oversende mine bemærkninger til herre torsten gejl omkring hvad jeg tænker om det forsøg for jeg tror man skal et spadestik dybere end der hvor

om folk i virkeligheden gerne vil arbejde uden at være tvunget altså ledigheden er jo en del af markedsøkonomien den vil altid være her så længe der er markedsøkonomi så det er jo ikke de lediges skyld at ledigheden findes

man ikke får vejledning og hjælp til at få et job eller komme ind på arbejdsmarkedet blive en del af uddannelsessystemet

nogle der kommer til at være i en ulykkelig situation

en menneskelig katastrofe og derfor skal man jo ikke opfordre nogen til at være på passiv overførsel

som regering eller medlem af folketinget at sikre at flest mulige mennesker bliver en del af det arbejdende fællesskab

forhandlingen er åbnet herre lennart damsbo andersen

hvordan vi i fremtiden sikrer et bedre arbejdsmiljø både i forhold til den måde som arbejdstilsynet skal arbejde på men også i forhold til hvordan en forbedret indsats ude på arbejdspladserne kan modvirke nedslidning skader og ulykker forebyggelse er utrolig vigtigt vi kan se på tallene at der stadig væk er alt for mange der bliver slået ihjel bliver udsat for en alvorlig ulykke får en skade eller bliver slidt ned på deres arbejde og når skaden så er sket er det vigtigt at den bliver registreret så vi kan blive bedre til at forebygge og den skadelidte får en hurtig behandling i systemet

de tanker lå også bag den aftale om arbejdsskadesystemet der blev indgået

så vi en anerkendelsesgrad på cirka fem og halvfjerds procent i forhold til arbejdsskadeanmeldelser men da højesteret i to tusind og tretten ændrede arbejdsskadebegrebet så de skader der går over af sig selv ikke længere var omfattet ja så fik vi balladen om jeg så må sige helt utilsigtet i forhold til den politiske enighed i to tusind og tre faldt anerkendelsesgraden dramatisk i forhold til det

behandler nu skal der gøres op med

loven så vi igen kommer tilbage til de tilstande som vi havde i to tusind og tre i forhold til arbejdsskadebegrebet det er vi i socialdemokratiet meget tilfredse med både fordi en arbejdsskade nu engang er en arbejdsskade uanset om den går over af sig selv og den skal registreres som sådan så den kan indgå i det forebyggende arbejde men også fordi det giver mulighed for at få dækket udgifter til medicin og til behandling derudover

ændrer loven jo så også på en række bestemmelser så skaderamte vil opleve en hurtigere og mere smidig sagsbehandling det er vi også tilfredse med så er der nogle tekniske ændringer i loven ud over det men alt i alt er det et godt forslag som socialdemokratiet støtter

man en arbejdsskade på arbejdspladsen

sørge for at anmelde det men

at det ikke rigtig er noget det går i sig selv igen men hvis det så senere hen skulle vise sig at der alligevel er noget efter den skade man har fået så kan man også

genoptaget fordi den jo er anmeldt og anerkendt som en arbejdsulykke og det er positivt for arbejderne der kommer til skade og det betyder også at man ude i virksomhederne

den kan komme i et kartotek for sig selv

det er et positivt tiltag men

ministeren havde lovet at vi skulle i gang med at lave en ny

det er så ikke blevet til noget som helst og det er noget af det som jeg gerne vil klandre ministeren lidt for

blevet til noget så får vi en lille lappeløsning på noget

er også fint nok men det

skubbe det til efter et valg som det bliver her men det er så det som ministeren har besluttet

bare håbe at vi efter valget kan komme i gang med at forhandle en ny arbejdsskadelovgivning

fra to tusind og tre og kan godt trænge til noget fornyelse

også ud fra at den kommende regering vil tage fat på på det her som noget af det første vi skal have på plads efter

støtter selvfølgelig det her lovforslag da det er

lovforslagets detaljer arbejdsskadesikringsloven er jo ikke blevet fundamentalt ændret siden to tusind og ni og derfor har vi nu taget

og hvorvidt vi kan opdatere den så den bliver enklere og mere tidssvarende for der har desværre været uheldige sider af den eksisterende lovgivning som det er lige nu

bliver loven i vid udstrækning fortolket mod

den oprindelige intention med lovgivningen og det kan vi ikke acceptere derfor præciserer vi lovgivningen

så flere lettere kan få anerkendt deres arbejdsskade og det indebærer også at loven i fremtiden skal anerkende forbigående skader som arbejdsskader det mener vi giver mere tryghed til danskerne samtidig forenkler vi sagsbehandlingen så den bliver mere simpel og stringent det gør vi bla ved

at arbejdsmarkedets erhvervssikring får mulighed for

afgørelser ved ankesager frem for at borgerne skal trækkes igennem en længere sagsbehandling lovforslaget indeholder en række yderligere elementer som bidrager til en mere moderne og tidssvarende arbejdsskadesikringslov dog vil jeg afslutningsvis bemærke at lovændringen også skal skabe fundamentet for de resultater vi forhåbentlig finder i forhandlingerne omkring

et bedre arbejdsmiljø her vil lovforslaget sikre at der er bedre mulighed for en mere koordinerende og sammenhængende indsats fremadrettet med de ord skal jeg meddele at venstre stemmer for lovforslaget og jeg skal hilse

til stede i dag og ligeledes sige at de støtter lovforslaget

på arbejde uden at få skader på sit helbred

der er lang vej igen før

de får en retfærdig behandling og det her forslag

jeg har fortalt om de tredstusind skader og der ville jeg hvis jeg havde haft tid på det tidspunkt have fortalt at mindst to tusind af dem

det er ganske uacceptabelt men de skal da i hvert fald alle sammen have en ordentlig behandling i systemet og derfor er det godt at vi har fået

der var ved at ske en kæmpe skandale og det

blev opdaget at der faktisk i en bisætning stod at produktansvar skulle have forrang for arbejdsskadeerstatning alle der arbejder en smule med det her system

man skulle køre produktansvarssager før man overhovedet kunne få lov til at køre en arbejdsskadesag det

lagt en bombe under systemet

opdaget og tak både til dansk metal for at finde fejlen men også ministeren for

men også nogle forringelser eller nogle mulige forringelser det er godt at der sker en mere lempelig definition af og en udvidelse af ulykkesbegrebet

vi håber at lovændringerne vil medføre at langt flere arbejdsulykker bliver anerkendt som arbejdsskader vi er glade

nu bliver genindført en frist på tre måneder for anerkendelse af arbejdsulykker det har stor betydning for de skadelidte at de hurtigt kan få deres arbejdsskade anerkendt det giver de skadelidte ro i sindet og det betyder bla

stilling til alle dele af deres afgørelse og hermed kan ændre både faktiske retslige og skønsmæssige fejl

kortere sagsbehandlingstid i klagesager

men vi synes det er forkert at afskaffe

længere klagefrist for skadelidte der opholder sig i udlandet det er ikke alle der digitaliseret arbejdsmarkedets erhvervssikring sender stadig væk en del fysiske breve og når man tænker på

jo selv tænke på hvor lang tid det tager at få sendt et brev til sin tante i jylland fordi postvæsenet er i den nødlidende tilstand som det er i i øjeblikket

beder vi ministeren om at overveje endnu en gang for det er ikke rimeligt at tro at alle har en computer til rådighed og kan

tager vi afstand fra at ankestyrelsen nu må træffe administrative afgørelser i arbejdsskadesager

langtfra er enkeltsager og at der i høj grad er tale om skønsmæssige afgørelser hvor det er betryggende at de beskikkede medlemmer er med til at træffe afgørelsen herre minister vi vil opfordre til at man overvejer om ikke man kan fjerne

kæmpefordel for de skadelidte og rigtig fornuftigt i forhold til afgørelserne i to tusind og tretten var der seksoghalvfjerdstusind

anerkendte arbejdsulykker

der er formålet med loven i to tusind og sytten var

og jeg er på det rene med at vi er nødt til at kigge kritisk og følge lovgivningen og

jeg forventer at de parter der stemmer for det her forslag så også vil være med til at lave de nødvendige opretninger hvis ikke det lykkes tredstusind

er ikke en acceptabel tilstand i et moderne samfund som vores hvor

burde kunne sikre at alle arbejdspladser var

endnu en gang kan vi konstatere at liberal alliance og enhedslisten er helt enige tredstusind mennesker

rammes af en arbejdsskade er alt for mange

i to tusind og nitten det er klart at vi skal have det her ned og jeg synes det er rigtig godt at vi nu får kigget på lovgivningen på det her område den har ikke været moderniseret siden to tusind og tre og det her er jo et område hvor der er udvikling så det er klart at vi skal følge det meget tættere også fremadrettet så vi får det her tal

lovforslaget og støtter også intentionerne om at følge det her område tættere fremadrettet

med forslaget anerkendes arbejdsskader som arbejdsulykker og det er da en tiltrængt forbedring

andre elementer i lovforslaget og alt i alt støtter radikale venstre også lovforslaget tak

trækkes med skader på helbredet det er samfundets pligt at holde hånden under de mennesker derfor kan det jo være overraskende når man ser at højesteretsdommen fra to tusind og tretten medførte

egnetheden vi så jo også at

anerkendelse faldt dramatisk det er altså grotesk at en lov kan fortolkes så meget imod intentionerne i loven og det er der brug for at få rettet op på jeg kan se i høringssvaret fra 3f at man er

opretholder den nuværende myndighedspraksis

vi kan være sikre på at vi ikke ender der hvor og 3f jo skriver til os at de synes

fordi vi ikke får rettet op på både anerkendelses og egnethedskriteriet

fra folketingets partier jeg er glad for at vi nu tager hul på moderniseringen af arbejdsskadeområdet i dag tager vi de første skridt mod at skabe et fundament til et mere nutidigt arbejdsskadesystem til gavn for personer der er kommet til skade på deres arbejde

regeringen lægger op til at lempe kriterierne for anerkendelse af arbejdsulykker det skal sikre at alle personer der har været udsat for en ulykke som skyldes deres arbejde fremover kan få anerkendt ulykken som

tilskadekomne vil samtidig opleve en hurtigere afklaring fordi anerkendelsespørgsmål bliver mindre komplicerede at vurdere med den nye lempelse og fordi arbejdsmarkedets erhvervssikring får mulighed for at træffe selvstændige afgørelser

det vil betyde at tilskadekomne ikke længere skal vente på at hele arbejdsskadesagen er færdigbehandlet før de får svar på om der er tale om

arbejdsskade i lovens forstand det er vigtigt fordi en hurtig afklaring er en afgørende forudsætning for at man som tilskadekommen kan komme videre med sit liv efter sin skade derudover er

i lovforslaget der samlet set skal bidrage til en god og effektiv og ramme for arbejdsskadesagsbehandlingen

bliver for eksempel gennemført forslag der forbedrer arbejdsmarkedets erhvervssikrings administrations og likviditetsmæssige situation arbejdsmarkedets erhvervssikring får med lovforslaget mulighed for for forskudsvis at opkræve takster ligesom de får mulighed for at optage kortfristede lån til for

økonomiske forpligtelser mellem opkrævningerne lad mig så slutte af med at sige

vigtigheden af en arbejdsskadereform mere generelt

der var vel et kærligt nap i kinden fra dansk folkepartis ordfører herre bent bøgsted om at det ikke var lykkedes at få lavet en

politisk aftale her før et valg om en arbejdsskadereform det skal man

sige her ud i det åbne rum i folketingssalen

er så meget andet der er blevet leveret som er rigtig godt skylder man at sige for

må man også bare konstatere at det her område skal have høj prioritet og derfor vil jeg også sige at uanset tror jeg hvem der måtte vinde et folketingsvalg så er det her er en skal opgave der skal løses i løbet af to tusind og nitten det involverer jo også arbejdsmarkedets parter og det involverer

svær politisk forhandling

synes det er vigtigt at sige til dem der måtte følge med at det

har høj prioritet både i forhold til sagsbehandlingstiden og

måtte interessere sig for om det her område har politisk opmærksomhed det har min store politiske

at vi ikke er kommet i mål med en samlet arbejdsskadereform det håber

forhandlingen sluttet jeg foreslår at lovforslaget bliver henvist til beskæftigelsesudvalget hvis ikke nogen af jer gør indsigelse betragter jeg det som vedtaget

forespørgselsdebatten er på plads

vil jeg gerne fortsætte mødet jeg vil sige at det er min umiddelbare fornemmelse at vi vil kunne klare debatten sådan at vi ikke behøver at holde en middagspause undervejs men det er selvfølgelig ordførerne der bestemmer hvor lang eller hvor kort tid vi bruger på debatten debatten er fri

til tirsdag den niende april to tusind

af reformen af førtidspension og fleksjob

senest ved en forespørgselsdebat den niende november sidste år hvor ministeren erkendte at der var en række punkter hvor reformen ikke

i mål ved den lejlighed sagde ministeren at han forventede at man kunne konkludere på evalueringen i februar måned nu skriver vi den femte april og vi har stadig væk ikke hørt noget i det hele taget har larmende tavshed været kendetegnende for forligspartierne og dermed jo også ministeren siden evalueringen begyndte for mere end halvandet år siden vi har faktisk ikke hørt noget fra de forligspartier siden foråret to tusind og atten hvor de fremsatte et forslag om en lillebitte lovændring der sagde at nu skal ressourceforløbene være relevante og rumme et udviklingsperspektiv siden da har der været et øget antal tilkendelser af førtidspension om det så skyldes at kommunerne har fanget signalet fra lovændringen i juni sidste år

det er en ketchupeffekt af afsluttede ressourceforløb eller begge dele ved vi ikke men som ministeren selv sagde

til dem der går ned i løn fordi de skifter fra det fleksjob de har haft i mange år til et nyt eller som oplever at de får en lavere timeløn end deres kollegaer

til dem der oven i sygdom og handicap oplever at de bare bliver fattigere og oven i købet oplever mistænkeliggørelse på jobcenteret tiden er jo ved at rinde ud lige om lidt er der folketingsvalg har forligspartierne virkelig tænkt sig at møde vælgerne uden at have en løsning på de mange problemer som deres reform har skabt jeg ser meget frem til den her debat og til ministerens og partiernes svar især ser jeg frem til at vi får nogle konkrete løsninger

besvarelse og derefter går vi over til korte bemærkninger fra ordførerne

i partirækkefølge og så har ministeren afsluttende en mulighed og hvis man ønsker at sige tak for debatten eller på anden måde være med til at afslutte den så kan man selvfølgelig tage ordet i anden runde ligesom man plejer ofte er det jo forespørgeren der høfligt vil sige tak til sidst men

til den tid det er mere for at sige rækkefølgen så

og tak til enhedslisten og dermed også finn sørensen for

sætte fokus på evalueringen af reformen

jeg husker jo udmærket den debat vi havde tilbage i november måned to tusind

at kompromittere nogen kan sige at der var finn sørensen ikke til stede ikke fordi finn

stede men fordi finn sørensen var syg på det tidspunkt men vi havde

fald nok haft mulighed for at se den bagefter har der så været larmende tavshed om det her spørgsmål

for lige om lidt men jeg har siddet i et utal af samråd om den her sag og det er helt

alle kan jo indkalde til de samråd man vil

har diskuteret det her er ikke fordi organisationer ikke har været indbudt til møder

vi ikke vil forholde os til det

sådan er det også med store reformer altså at de påkalder sig

nogen tvivl om at reformen af førtidspension og fleksjob har haft konsekvenser for mange mennesker og som evalueringen viste er vi

i mål på alle områder og derfor har vi jo også løbende drøftet forbedringer eller præciseringer her i folketingssalen indholdet i evalueringen og de initiativer den efter min opfattelse giver anledning til har imidlertid ikke ændret sig siden vi drøftede det sidst nemlig i november måned men inden vi kommer ind på den samlede evaluering synes jeg lige man skal minde om

det var en minimal forbedring

på ingen måder enig i sidste forår håndterede vi

et spørgsmål hvor reglerne for tilkendelse

at der i praksis var forskellige forståelser af hvilke borgere der kunne tilkendes førtidspension uden at de først havde været i ressourceforløb nogle kommuner havde fortolket reglerne strammere end andre og også fortolket strammere end det var intentionen med den politiske aftale tilbage tusind og tolv med den lovændring der trådte i kraft den første juni to tusind og

om de regler som var og der kan efter min opfattelse ikke herske tvivl om at lovændringen har virket og at vi har sikret en reel praksisændring før lovændringen blev der givet afslag på

ikke kunne udelukkes at arbejdsevnen kunne udvikles i et ressourceforløb det dannede genstand for adskillige samråd med de nye regler er det nu klart at et ressourceforløb udelukkende er relevant når det er realistisk at borgeren kan udvikle sin arbejdsevne i

som kun står i min tale eller også andre der anerkender det

fald sige at ankestyrelsen som følge af lovændringen ophævet to principafgørelser som netop beskrev den situation hvor borgerne skulle i ressourceforløb alene fordi det ikke kunne udelukkes at arbejdsevnen kunne udvikles i december måned to tusind og atten altså for nogle måneder siden meldte ankestyrelsen den nye praksis ud i en principafgørelse den fastslår netop det jeg har lige har sagt nemlig at et ressourceforløb udelukkende er relevant når der er et udviklingsperspektiv i forhold til arbejdsevnen i principafgørelsen gennemgår ankestyrelsen nogle konkrete sager der illustrerer den nye praksis sagerne skal være

hjælpe kommunerne i vurderingen af hvornår der er et

om at der skal anlægges en anden praksis

hidtil praksisændringen slår også igennem i ankestyrelsens seneste afgørelser ankestyrelsen har behandlet en række klagesager hvor

loven trådte i kraft helt konkret har det betydet at en større andel af de sager hvor borgerne ønskede

men fik afslag fra kommunen er blevet omgjort eller hjemvist af ankestyrelsen derudover har jeg også noteret mig at for

den kommune som vi befinder os i nu københavns kommune er godt i gang med at justere indsatsen på området i to tusind og atten tildelte københavn lidt over dobbelt så mange

som i to tusind og sytten der var fire hundrede og

og næsten ni hundrede og otte

tilbage til to tusind og ti altså flere år før reformen for at finde et år hvor københavn har tildelt flere

og atten kommune giver selv udtryk for at lovændringen er en del af forklaringen på at de nu

cirka titusind borgere tildelt førtidspension i to tusind og atten var det tolvtusinde og syvhundrede og vi forventer at tallet også kommer til at stige

en situation hvor de borgere der på ingen måde har udsigt til at de nogen sinde kan blive en del af arbejdsmarkedet får tilkendt en

det er også det der skal kendetegne et velfærdssamfund ingen tvivl om det og derfor var det også godt at vi tog hul på den del af diskussionen så tidligt i forløbet det leder mig videre til den samlede

af reformen som jeg også sagde tilbage i november måned

viser den jo helt overordnet at der er en lang række ting der fungerer godt

men at der også er områder hvor reformen ikke er i mål noget af det jeg hæfter mig særlig ved er at den samlede

rigtig høj mange borgere er tilfredse med deres forløb og det gælder uanset om borgerne er i ressourceforløb

det gælder også fleksjob med få timer næsten ni ud af ti er tilfredse

i de grundlæggende ting som vi har sat i gang

jeg hæfter mig også ved at flere mennesker som tidligere ville

det må aldrig nogen sinde være et mål at man ikke skal være en del af et arbejdende fællesskab det kan være nødvendigt og det kan ende på den måde at man har brug for en

men det med at være en del af et arbejdende fællesskab er synes jeg helt afgørende de nyeste tal viser at cirka niogtyvetusind personer arbejder i et fleksjob

på op til ti timer om ugen

gerne minde om at det før reformen ikke var en reel mulighed fleksjob var dengang målrettet mere ressourcestærke borgere der kunne arbejde i

knap tolvtusind borgere har siden reformen trådte i kraft afsluttet et ressourceforløb og knap hver tredje er tre måneder senere i beskæftigelse fleksjob

i vurderingen af det bliver man

på at målgruppen for ressourceforløb primært er personer der før reformen fik tilkendt

men jeg tror også at vi kan gøre det bedre og derfor bliver

de udfordringer som evalueringen viser for det første

ikke modtaget nogen former for indsats det er selvfølgelig ikke godt nok for det andet

at oprette virksomhedsrettede tilbud i ressourceforløb som rehabiliteringsteams ellers i otte ud af ti sager har indstillet

kan ikke understrege nok at det er helt uacceptabelt at kommuner ikke formår

det kommer til det allermest afgørende at borgerne kommer i gang med en aktiv indsats og virksomhedsrettede tilbud det kommer vi også til at diskutere og det er også noget der kræver vores fulde opmærksomhed evalueringen viser også at der er udfordringer på fleksjobområdet der er fortsat en høj ledighed blandt borgere visiteret til fleksjob selv om det dog er

at sænke ledigheden fra fire og tyve procent i to tusind og tolv til sytten procent i

en periode hvor langt flere er visiteret til fleksjob så i bund

set en flot bedrift men det betyder ikke at vi ikke fortsat skal have fokus på at få nedbragt ledigheden specielt jo i en

også en udfordring at timetallet for mange borgere ikke har ændret sig i løbet af de første par år i fleksjob der skal

lovændringen

fremsætte et lovforslag med de ting som forligskredsen måtte blive enig om og der er det mit håb

som jeg ikke ved hvornår er men som skal være afholdt inden

en evaluering og får den evaluering afsluttet med henblik på

tilpasninger af reformen jeg har nu indbudt til det som jeg håber kan blive det sidste afsluttende møde her i slutningen af april måned hvor vi jo så kommer til

diskutere de mange områder vi har gennemgået

også gerne takke forligskredsen for stor interesse undervejs

den her evaluering som har kørt i lang tid og som også har været præget af mange møder men som er meget omfattende og

derfor også fortjener en meget seriøs gennemgang af de forskellige

mente og som er min pointe er at når det drejer sig om konkrete løsninger fra forligskredsen

det altdominerende jo været larmende tavshed bortset fra den lovændring som jeg også nævnte i min præsentation ministerens svar med hensyn til den her lovændring får mig til at spørge betyder ministerens svar her at der efter ministerens opfattelse

ikke er behov for flere lovændringer når det drejer sig om reglerne for tilkendelse af førtidspension

før udskrivelsen af et folketingsvalg er ministeren optimist

og hvad vil efter ministerens opfattelse være det mest afgørende vigtige at få med i et sådant lovforslag

også med partierne om der skal ændres i den nuværende lov og det kommer der jo til at

vi har allerede haft én diskussion her i folketingssalen som har haft en reel betydning nemlig hele spørgsmålet omkring tilgangen til ressourceforløb

hvordan ender den politiske aftale det tror jeg måske fortjener at vi drøfter det med partierne og ikke gør det i fuld åbenhed her i folketingssalen det er jo netop derfor vi har politiske aftalekredse

for at man så dér kan nå frem til en

at indvie partierne i når jeg præsenterer dem for mulige løsningsforslag

der kommer et valg for fra den femogtyvende april og så frem

i møderækken og alt det der men når der bliver stillet spørgsmål om det

hele tiden bliver sagt jamen der kommer en løsning efter

loven og partierne sætter sig sammen og ser på det men det er ikke sådan at vi har indtryk at der er kommet noget resultatet ud af det og derfor er det selvfølgelig også lidt svært at tro på

her i løbet af foråret også kommer et resultat den femogtyvende april er ministeren sikker på at det ikke ender med at det hele bliver skubbet til efter

valg og at ministeren slet ikke når at få noget på plads for jeg synes jo at det er lidt forkert at stille borgerne i udsigt at der kommer en løsning

jeg har sagt at der har vi det afsluttende møde det kan føre til flere møder

er mellem klokken fire og tyve og

så jeg er optimist jeg tror faktisk godt at vi kan blive enige partierne imellem jeg har ikke nogen ambitioner om at skyde det her yderligere

jeg er faktisk enig i det der ligger i herre bent bøgsted spørgsmål tror jeg nemlig en reel bekymring for at der er nogle borgere der måske godt kunne få nogle bedre vilkår

er enig i

min hensigt hele vejen igennem også derfor at det lå mig meget på sinde vi fik lavet den lovændring der trådte i kraft den første juni to tusind og atten og som har haft en

at de regler der var ikke var klare nok og at der

hovedsagelig fagforeninger og handicaporganisationer og samlet under navnet værdigreform på nogle af punkterne vil vi arbejde for mere vidtgående løsninger så her kommer vores punkter værdigreform foreslår at hvis arbejdsevnen er nedsat til syv timer eller derunder

skal borgeren have et retskrav på førtidspension og dermed et frit valg mellem ressourceforløb fleksjob eller førtidspension vi er helt enige i princippet og det ville være godt hvis folketinget kan samles om det

vi vil arbejde for at grænsen bør være en arbejdsevne på to en halv time hvilket i praksis svarer til den grænse der lå før reformen værdigreform foreslår at ressourceforløb maksimalt må have en samlet periode på fem år herefter skal borgeren have et retskrav på at vælge mellem revalidering fleksjob ressourceforløb eller førtidspension igen er vi helt enige i det princip og vi mener

er nødvendigt at lave en begrænsning vi mener så bare at den samlede sagsbehandlingstid

to år herudover har vi foreslået en lang række andre opstramninger og forbedringer af reglerne om ressourceforløb værdigreform foreslår at borgeren selv skal kunne søge om ressourceforløb og dermed kunne klage over et eventuelt afslag vi er helt enige i det værdigreform foreslår at adgangen til fastholdelsesfleksjob på samme virksomhed skal

tolv månederskarantænen skal fjernes vi er helt enige i det værdigreform foreslår at ressourceforløbsydelsen skal være på niveau med sygedagpenge og at der ikke skal modregnes for indtægter fra arbejdsmarkedspensioner og andre ordninger der fungerer som kompensation for mistet arbejdsevne vi er helt enige værdigreform foreslår at fleksjobbernes løn og arbejdsvilkår skal fastsættes i samarbejde med de faglige organisationer og efter de kollektive overenskomster på området eller tilsvarende vi vil gerne gå skridtet videre og have indskrevet en egentlig forhandlingsret til de faglige organisationer i forbindelse med ansættelse af fleksjobberne derudover har enhedslisten også en række andre forslag erklæringer fra praktiserende læger og speciallæger skal have en langt stærkere placering i loven kommunerne skal ikke kunne iværksætte arbejdsprøvninger ressourceforløb eller fleksjob imod lægernes anvisninger

forslag om at styrke revalideringsordningen som er det ubetinget bedste redskab til at hjælpe mennesker tilbage på arbejdsmarkedet vi foreslår at omlægge fleksjobordningen til en udligningsordning efter samme princip

det vil sige at alle arbejdsgivere skal bidrage med en procentdel af lønomkostningerne til en fond de arbejdsgivere der tager et socialt ansvar og ansætter fleksjobbere

skal belønnes med et tilskud

det vil samtidig kunne sikre at vi fjerner den løndiskrimination der er en konsekvens af den her reform så skal der indføres en afklaringsgaranti for kontanthjælpsmodtagere som blandt andet vil betyde at syge kontanthjælpsmodtagere ikke skal sendes i endeløse arbejdsprøvninger i årevis for derefter at blive sendt ud i et eller flere ressourceforløb oveni det skal være sådan at inden en år skal det afklares om kontanthjælpsmodtagere skal have ressourceforløb eller førtidspension eller revalidering

behandles i næste uge det er sådan nogle ændringer der skal til hvis vi skal sikre en værdig behandling af syge borgere og mennesker med handicap om lidt vil jeg læse et forslag til vedtagelse op

til alle forligspartier de har jo helt tydeligt brug for hjælp til at finde nogle gode løsninger det skal især opfattes som et godt tilbud til socialdemokratiet og sf mette frederiksen er jo oprigtig ked af hvordan det er gået med hendes reform især at syge mennesker bliver sendt ud i opslidende og udsigtsløse arbejdsprøvninger det var ikke meningen har hun sagt og hun har sagt

afskaffe sengepraktik sf har sagt at de støtter de seks krav fra værdigreform og har derudover det fortjener sf stor ros for

en række rigtig gode forslag som vi sikkert også får lov at høre

vi sætte os ned og lave en god aftale inden folketingsvalget

så træde i kraft umiddelbart efter hvis vores fem partier stadig har flertal og det tyder alt jo på at vi har

noget der giver håb til de mange mennesker der føler sig ladt i stikken og kørt over af den nuværende lovgivning og så vil jeg slutte af med at læse et forslag til vedtagelse

at forligskredsen bag reformen af førtidspensionfleksjob trods en meget langvarig evalueringsproces endnu ikke har fremlagt forslag til forbedring af reglerne på dette område som kan sikre at mennesker med lille eller slet ingen arbejdsevne hurtigt bliver tilkendt førtidspension og dermed ikke tvinges ud i udsigtsløse arbejdsprøvninger og langvarige ressourceforløb folketinget opfordrer derfor regeringen til straks at indkalde alle partier i folketinget til forhandlinger om forbedringer af reformen med henblik på at indgå en aftale inden folketingsvalget som kan give alvorligt syge og mennesker med alvorlige handicap en øget retssikkerhed folketinget opfordrer til at der i de pågældende forhandlinger blandt andet tages udgangspunkt i de seks krav fra værdigreform som er tilsendt folketinget

at både herre finn sørensen og enhedslisten var meget mistrøstige på forslagets vegne ja nærmest hånende over for det at det var en lille detalje

hvordan vil herre finn sørensen nu vurdere det når det så entydigt fra både ankestyrelsens og flere kommuners

at den tilretning rent faktisk

det er fuldstændig rigtigt at vi helt på linje med ministeren sagde at det her

bliver tilkendt førtidspension men vi afviste ikke at den lovændring ville få en betydning og derfor stemte vi for den

få nogen betydning men vi har hele tiden været enige om at det kun var en lille ændring

med den her mere gennemgribende evaluering

selv til at sige at den ændring som man dengang bare mente nærmest ikke ville få nogen betydning har haft stor betydning og at det er slået fast af både ankestyrelsen og af flere kommuner

den tilretning vi lavede i maj fik konkret betydning for mange menneskers liv og deres mulighed for at

jeg husker også tydeligt at enhedslisten stemte for men det var med alle mulige falbelader om

lille ændring og at der kræves en grundlæggende ændring af den her reform

som jo hele tiden har drevet enhedslisten i den her diskussion og utallige mennesker uden for christiansborg

den grundlæggende ændring der kan beskytte mennesker som har meget lille eller ingen arbejdsevne så hvis det er det vi er enige om kæmper vi videre for det

er årsag til at antallet af tilkendelser af førtidspension stiger mangler vi stadig en analyse af men det havde jeg faktisk med i min præsentation af forespørgslen og det kan skyldes flere ting det kan skyldes at kommunerne har fanget signalet det kan også skyldes en ketchupeffekt som ligger i at en masse ressourceforløb bliver afsluttet og hvor det går som det plejer om man så må sige nemlig at cirka halvdelen af dem der afslutter ressourceforløbet får tilkendt en førtidspension

bredt sig en fornuftigere holdning ude i kommunerne på det her og hvis det signal har medvirket til det så svarer det også

sige tak til enhedslisten for at tage den her debat endnu en gang vi har jo taget den en del gange her i salen men

rigtig rigtig mange har reformen ikke været nem og det må og skal vi ændre for det var bestemt ikke meningen med reformen meningen var bestemt at give mange mennesker et bedre liv og flere chancer jeg kan jo ikke nævne meget nyt i dag

ikke er sket så meget siden sidst men grunden til dette

må man jo hellere stille spørgsmål om til ministeren derfor vil jeg igen nævne det som betyder meget for os i forhold til reformen og hvilke ændringer vi vil løfte i forhandlingerne men som man jo også har hørt mig sige før det er rigtig godt

den ændring vi har lavet i reformen har betydet at flere har fået et fleksjob

tilfredse med det det glæder mig det var ideen med reformen at give mennesker der har en arbejdsevne i sig og som stadig

arbejdsfællesskab en mulighed for det det undrer mig lidt at flere med minifleksjob ikke har fået flere timer og noget af dette skyldes manglende opfølgning fra kommunernes side det skal selvfølgelig forbedres da det jo også er bedst hvis man har et fleksjob og

bliver en opfølgning på ens arbejdsevne men vi må også bare konstatere at der er for mange mennesker der føler sig jagtet som slet ikke kan arbejde mere og gerne vil have fred

samtidig må man også som en person

anstændig behandling fra kommunernes side

det er bare ikke den oplevelse alle har og det skal vi simpelt hen ændre og det kan vi ikke acceptere derfor må jeg endnu en gang gentage nogle af de ting som betyder noget for os og som vi

at forhandle om det hele men min taletid er også begrænset så jeg nævner så nogle af dem for det første

sikre at flere bliver en del af fællesskabet ude på arbejdspladserne må vi skabe endnu flere muligheder for gode fleksjob

hørt nogle historier om folk der bliver udnyttet når man skal vurdere deres arbejdsevne og finde ud af hvor mange timer

det er vi simpelt hen nødt til at diskutere

alt for mange er ikke tilfredse med deres ressourceforløb

sker noget vi skal have ordentlige ressourceforløb hvor den enkelte føler sig hørt og hvor man ikke skal vente flere måneder og

år på en indsats

præciseringen er flere der har fået førtidspension og nogle af de kommuner der var værst er også

jo godt men jeg er dog heller ikke så naiv at tro at alt er godt og her må vi jo så finde ud af at forlange mere af kommunerne og sikre at borgernes sager bliver bedre belyst og at de bliver lyttet mere til vi er som sagt

problemet er og hvad der skal til for at gøre det bedre som

har løftet sløret for her nu venter vi bare på ministeren da det jo har trukket lidt ud det glæder os at der er sat et møde op for nu kan vi snart ikke vente længere der er rigtig mange som venter på at vi skal handle mange af dem derude der gerne vil have ændret nogle ting i reformerne

som skal give dem en mere meningsfyldt hverdag det kan jeg godt forstå og det mener jeg også er et rimeligt krav fra deres side så vil jeg lige læse vedtagelsesteksten op fra venstre konservative liberal alliance radikale sf og

og fleksjob generelt viser en positiv udvikling hvor flere er kommet i fleksjob men at der også er negative virkninger herunder at for mange ressourceforløb har for lidt indhold folketinget følger området tæt og konstaterer at forligskredsen bag reformen af

af reformen for at rette op på de negative virkninger og styre de positive virkninger som evalueringen peger på

problemer i reformen som enhedslisten også

det skal være slut med sengepraktik er det et

i forhandlingerne altså at der skal laves nogle lovændringer som forhindrer kommunerne i at sende folk i arbejdsprøvning i deres

vil slås for nu nævnte

var nødvendigt at kigge på muligheden for at få førtidspension og

ressourceforløb hvis det nu er sådan

kan komme igennem med det synspunkt eller andre synspunkter er socialdemokratiet så klar til at tage imod det tilbud som

og laver en aftale

som tilgodeser vores fælles ønske om

lyttet til det man står heroppe og siger så jeg ved ikke om det næsten er spild af tid at stå og holde ordførertaler

her fra talerstolen at vi gerne så langt bedre ressourceforløb og ordentlige arbejdsprøvninger det vil sige på en måde så de her mennesker

sagde også at vi skal sikre at dem der skal

så det undrer mig lidt at herre finn sørensen ikke har lyttet til det men

en mand med stor tålmodighed og står med glæde på talerstolen uanset

lahn jensen er også en mand af stor tålmodighed over for ministeren for

en afklaring efter evalueringen

afsluttende møde var den femogtyvende april

afsluttende møde har herre leif lahn jensen

der er noget af det som herre leif lahn jensen siger

bare hvem det er der synes at det giver mening altså om det er borgeren eller det er jobcenteret

de giver mening med den indsats det er jo så noget af det som jeg kan forstå vil blive taget op i en revurdering

jeg har sagt at vi holder temamøder og vi holder temamøder og det gør vi ret meget ovre ved

svært ved at forholde mig til for det var jo så sent som i går meget belejligt at vi blev indkaldt indkaldt til et møde den fem og tyve

der skal ske den fem og tyve nul fire så hvad der kommer til at ske der kan jeg

men jeg møder som altid op med godt humør ovre ved ministeren hvis han er klar til at

frem til hvad der kommer til at ske om der kommer noget på den her side af et valg vi ved jo at der

førtids fleksjob reformen må jeg sige at min tiltro til at der vil blive landet noget den femogtyvende

så stor som herre leif lahn jensens men hvis der virkelig kan komme

som herre leif lahn jensen siger han vil have igennem så ser vi

glæde for dem der bliver ramt af lovgivningen hvis der kommer de forbedringer som

hvad grunden var det så ud til at det

skulle gå hen over et valg sådan det jo være

til en forhandling for at ændre nogle ting og jeg synes også vi skal ændre det så hurtigt

nu fortjener at vi lander det her og at vi bliver enige om et eller andet

bliver ramt af den indsats der bliver

af manglende afklaring om

også manglende afklaring om de i det hele taget kan få lov

har vi en klar holdning til ressourceforløb

set at ressourceforløb er godt men

og vente og vente på en afklaring hvis man er syg og

have en afklaring og man er kommet dertil hvor man får

skal tage flere år

rimelig hurtigt i hvert fald inden for to år

det som jeg selvfølgelig håber aftalepartierne vil se

som nu har fået tilkendt en førtidspension

det er rigtig godt og det er nogle af de tiltag der skal til det viser også

måske sender lidt penge med så de har lidt

lovgivningen der skal laves om så man ikke bare kan slippe udenom

vi mener heller ikke at minifleksjob er den rigtige løsning medmindre folk

det hører ingen steder hjemme men vi vil selvfølgelig ikke hindre folk

fleksjob på ganske få timer men

jeg kan se at der er nok at tage fat på

siden der blev sagt at nu skulle loven evalueres

januar og så har de et her den femogtyvende

tror jeg ikke rigtigt på ministeren sagde at det var det afsluttende møde

så er det jo ikke et afsluttende møde det ved ministeren alt om men

med hvordan man tolker et afsluttende møde

føre til flere møder ministeren burde selv kunne høre hvordan det lød og det tror jeg også

vi håber på at forligskredsen kan komme frem til et godt resultat der er til gavn for de borgere

jeg ved også godt at ministeren har

ikke synes de lever op til de krav der

fleksjobreformen og

respekt at vi har en minister der tør

nældens rod og det er

jeg glad for vi har så det er jo noget der måske

man kan nå det inden et valg men

den samme beskæftigelsesminister eller om det er en anden beskæftigelsesminister

anden farve regering eller hvad det er

endnu en gang at sætte dette emne til debat

man får måske lidt

samme sal hvor vi talte om samme spørgsmål fra samme spørgsmålsstiller

i november måned og heldigvis havde vi også en god debat dengang og jeg håber

på det samme i

gik jeg tilbage og så lidt på hvad vi talte om i november jeg så også min egen tale igennem

blandt andet sagde jeg at når jeg ser rundt i salen ser

eneste parti eller menneske der ikke vil vores medborgere det bedste

ønsker alle at skabe et samfund hvor vi holder hånden under dem der ikke kan selv og hvor vi giver et kærligt puf til

men måske skal hjælpes lidt på vej vi ønsker alle et system hvor dem der kan yder mens dem der ikke kan skal nyde godt af fællesskabets hjælp sådan bør og skal det være citat slut det var i november måned og

de der kan arbejde skal arbejde og de der ikke kan skal ikke arbejde punktum længere er den ikke

er det jo for venstre afgørende

omfang man kan

set også gælder for den enkelte borger og derfor står vi også ved den reform vi indgik dengang beskæftigelsesministeren hed fru mette frederiksen for den var og er et skridt i den rigtige retning

vi mener oprigtigt at det er positivt hvis folk har et job at stå op til ikke nødvendigvis et fuldtidsarbejde

målet er at man i videst muligt omfang tilbyder det man kan og det tror vi er godt for det

overordnet set glade for reformen som også blev stemt igennem af et bredt flertal i folketinget målet målet med reformen var jo og er jo at færre overlades til offentlig forsørgelse og flere skal i beskæftigelse helt overordnet set må man

det der er sket men

er der udfordringer det er jo ikke til diskussion der er fortsat sager hvor mennesker bliver trukket gennem unødvendige beskæftigelsesindsatser indsatser der dybest set ikke har noget formål

og det er jo heller ikke i orden at spørgsmålet nogle gange er

om tildelingen af førtidspension afhænger af ens postnummer sådan må det ikke være derfor har vi også tidligere åbnet

for reformen og vi har også justeret elementer som beskæftigelsesministeren var inde på

men som vi også diskuterede i november måned

evalueringen en række udfordringer for mange

som ikke nødvendigvis tættere på arbejdsmarkedet

med at få oprettet de gode virksomhedsrettede tilbud

ja der er ting der ikke fungerer og det kræver at både kommuner og vi tager et kritisk blik på hele det her område vi er allerede godt i gang og forhåbentlig kan vi finde gode holdbare løsninger i de kommende forhandlinger så venstre står sådan set ved den reform vi mener grundlæggende at den er rigtig men vi har også brug for at den får et eftersyn så med de ord vil jeg sige tak for endnu en gang at bringe debatten op og og så skal jeg hilse fra det konservative folkeparti som desværre ikke kunne være til stede i dag og de også støtter det forslag til vedtagelse

er mennesker der sendes i udsigtsløse forløb og at det ikke burde ske og at der skal gøres noget ved det tak for det

skal ikke arbejde underforstået at de skal have en førtidspension jeg går ud fra at det er det der menes længere er den ikke siger ordføreren

længere burde den ikke være men den er jo længere fordi

det der står i loven der står at hvis kommunen vurderer at borgeren kan udvikle arbejdsevne på sigt

direkte citat så skal kommunen ikke give en førtidspension så skal kommunen forsøge at udvikle den arbejdsevne som ikke er til stede i øjeblikket i form af yderligere arbejdsprøvninger eller ressourceforløb eller den skal sende borgeren

med meget få timer så der står ikke det i loven som ordføreren siger hvis der gjorde det så tror jeg at vi have en lidt anden situation det er jo den formulering der er det grundlæggende problem i den der lovgivning

der gør borgeren retsløs det eneste konkrete der nævnes i

vedtagelse som forligspartierne har lagt frem det er muligt

så spørger jeg er det den eneste ændring venstre vil være med til eller vil venstre være parat til at imødekomme socialdemokratiets ønske sådan opfattede jeg det

en lang række organisationer har blandt andet peget på forholdet omkring fleksjob fastholdelsesfleksjob

er bare for nævne

der ikke har noget indhold dem skal vi også kigge på

drøfte

at få timer bliver til flere timer det vil vi også gerne drøfte så

hvordan vi kan forbedre den reform

var nødvendig men som vi jo

om nemlig for at sige det sådan meget kort skal det være nemmere at få førtidspension end det er efter de regler der er i loven i dag og når det ikke står der er det så fordi venstre ikke ønsker at det skal være der eller er det fordi der er nogle andre partier

hvornår man kan få tildelt en

jeg bestemt vi skal vende

vi kommer til nu har vi gennemgået hele evalueringen og nu skal vi tage hul på de forslag der hver især

hvad balancen skal være og så tror jeg ikke at vi kommer det meget nærmere i dag

til denne debat en gang til jeg kunne sagtens stå her og tale om hvad liberal alliance generelt mener om reformen det tror jeg de fleste her i salen godt ved

tog et opgør med den måde man havde sendt

liberal alliance og fortælle det som vi godt ved

prøve at blive klogere på hinanden

ved det som herre finn sørensen tog

debatten hvis vi prøver at gå ind i

og det der står i loven i dag så står jeg og liberal alliance helt på mål for det

er arbejdsdygtig men at der er muligheder for at man kan udvikle

du kan ikke arbejde mere det

og enhedslisten mener at hvis

så store individuelle forskelle på mennesker så når vi prøver lovgivningsmæssigt at lægge nogle kriterier så vil vi

to diagnoser som umiddelbart ser ens ud kan udvikle sig i meget meget forskellige retninger

ekstra svær

det har jo været fint det er kompliceret stof og nu skal vi så til at se på hvor vi politisk mener der skal sættes ind

sender flere på førtidspension vi har et højt antal i forhold til eksempelvis sverige men vi er selvfølgelig også optaget af at

og liberal alliance diskuterer at der så er klar tale fra begge sider og

meget meget meget sjældent at den tale trækker i den samme retning

men tak for et klart svar jeg opfatter det på den måde at

liberal alliance står der hvor liberal alliance stod den niende november da vi diskuterede det her da sagde ordføreren

være sværere det tror jeg ordføreren

svært at komme igennem med men ordføreren sagde i hvert fald meget klart at man var parat til at bruge sin vetoret som man jo har som forligsparti for at forhindre at det bliver nemmere at få førtidspension hvis det er rigtigt forstået

så lang tid som overhovedet muligt og vi er ikke interesseret i at lempeliggøre den her ordning vi er ikke interesseret i at danmark skal have flere på førtidspension

interesseret i at hjælpe flere i fleksjob og i andre ordninger så det kan jeg bekræfte liberal alliance ønsker ikke at gøre

kan få trukket nogle linjer op i den her debat men grunden til at jeg er rigtig ked af det er jo

rigtig kommer noget ud af de forhandlinger

er en lovgivning som medfører at en masse mennesker bliver sendt ud i nogle udsigtsløse forløb

er i det så jeg er ked af indholdet men selvfølgelig glad for at det er

ikke enten er en førtidspension eller ingenting og der må vi jo i forligskredsen se på

kan hjælpe de her mennesker men isoleret til førtidspensionen

hele vejen igennem samråd og forespørgsler og høringer og hvad der har været

vi netop udgivet en bog der er omdelt til alle beskæftigelsesudvalgets medlemmer der synliggør fire og tyve

et konkret eksempel på hvordan det er

danskere at møde beskæftigelsessystemet under

at jeg var alene med to børn blev der aldrig taget hensyn til at jeg trods alt havde arbejdet i fem og tredive år blev der heller ikke taget hensyn til jeg var jo nok ude på at malke kommunen uden at yde mit jeg er tres år og har arbejdet som sygehjælper i fem og tredive år indtil jeg for otte en halv år siden blev syg med stress

i starten gik jeg lange ture i skoven cirka en en halv time hver dag men det var ikke godt nok for kommunen jeg skulle i fitnesscenter

stand til første arbejdsprøvning

med femten timer om ugen og timetallet skulle øges selv om jeg ikke

da jeg havde været på arbejdsprøvning på samme sted i ni måneder opdagede kommunen pludselig at jeg stadig var det samme sted allerede næste dag skulle jeg starte på et kursus jeg fik ikke engang mulighed for at sige farvel til praktikstedet at jeg var alene med to børn blev der aldrig taget hensyn til at jeg trods alt havde arbejdet i fem og tredive år blev der heller ikke taget hensyn til jeg var jo nok ude på at malke kommunen uden at yde mit

i ressourceforløb jeg har været i praktik syv gange plus en masse kurser min arbejdsevne hedder nu en time og tyve minutter om ugen jeg er hele tiden blevet presset og økonomien og den uvisse fremtid har stresset mig meget jeg bestemmer ikke længere over mit eget liv

måttet flytte væk fra mit netværk og ind i en lille lejlighed hvor jeg ikke trives

ikke længere kræfter til at gå på vaskeri her er trapper som jeg har svært ved at bære mine indkøb op ad jeg kan kun handle ind når jeg låner en bil af min mor på seks og firs

svært ved at holde hjemmet og lave mad og kommunen har også søgt hjemmehjælp til mig

har søgt pension flere gange uden held i starten ville jeg rigtig gerne have haft et fleksjob nu er

for dårlig jeg er sikker på at jeg ikke var blevet så syg hvis ikke jeg var blevet presset igennem hele vejen men kommunen i stedet for havde lyttet til mig pres dårlig økonomi og uvished gør ikke noget godt for stress men det allerværste er at min yngste datter også har fået stress hvilket min situation sikkert har medvirket til på et tidspunkt skulle jeg i praktik jeg skulle med bus tog og bus igen en rejse på en time på den forrige arbejdsprøvning måtte jeg stoppe før tid fordi jeg var meget dårlig her blev jeg skønnet til at kunne arbejde seks til otte timer om ugen det nye sted hvor jeg skulle bruge to timer til transport om

jeg fik lov til at starte med tolv timer og allerede anden dag fik

skulle op i tid jeg fejlede jo ikke noget jeg gik grædende hjem og meldte mig syg

jeg var dårlig fire og tyve syv i de tre måneder jeg var i praktikken og også i den efterfølgende praktik på tre måneder som jeg startede lige efter

skønnet til at kunne klare en arbejdsuge på fire timer alligevel fik jeg igen ingen pension men et ressourceforløb for som de sagde

så kunne arbejde mere når ressourceforløbet slutter har jeg været underlagt kommunen i næsten ni år hvordan kan nogen være så længe om at finde ud af folks arbejdsevne

ødelagt og det er ganske gratis for kommunen at ødelægge

jeg håber af hele mit hjerte at det her vanvid må stoppe inden endnu flere får ødelagt deres liv ps jeg har netop

stadig væk svært ved at klare hverdagen ligger ned det meste af dagen folk med stress bliver kronisk syge i jobcenteret men det værste er at min datter på tyve år også har fået stress og derfor ikke

en uddannelse jeg forstår ikke hvorfor systemet kører så hårdt på enlige at det skal gå ud over vores børn både jeg og min datter kunne have været raske i dag hvis systemet

at jeg under ingen omstændigheder måtte presses fortsatte jobcenteret mens de truede med at jeg ville forblive på kontanthjælp hvis jeg ikke gjorde som de sagde den her bog og de her beretninger er ikke rettet mod sagsbehandlere i dag diskuterer vi hvad vi politikere kan gøre og det er en

det en bøn til sf venstre socialdemokraterne radikale konservative

om at justere den her lov på plads så mennesker som den her borger ikke får

og jeg håber at man vil justere den på plads

som skal ud af den her klemme her er fire og tyve historier mere og vi har læst halvfems af dem op

lave en ny aftale som vælgerne så kan få lov til at bedømme i valglokalet

vi skal huske hinanden på hvad der står i forretningsordenen

jeg synes at citatet var vedkommende men der står citater må kun anvendes i begrænset omfang det vil sige at man bruger et par sætninger

for indlægget der er ingen korte

næste ordfører er herre rasmus helveg petersen fra radikale venstre

læser mine egne ord fra dengang kan at jeg glædede mig meget til den kommende evaluering og at vi gerne ville justere på reformen det står stadig væk ved magt det er klart at vi kommer til mødet

vil vi gøre præcis det som vi har annonceret tidligere nemlig gå ind i det med åbent sind vi vil gerne

ressourceforløb der giver mening og vi vil sikre os på alle mulige måder at intentionerne i reformen bliver

det hele forsvinder hvis det kommer over på den anden side men jeg kan bare ikke se nogen grund til at vi ikke skulle gøre det hurtigt

været klarlagt hvad evalueringen siger og hvor de politiske partier står så altså

at vi hele tiden kommer tættere på at få en reform der opleves rimelig og som kan det den skal nemlig skaffe borgerne tættere på beskæftigelse

formanden var fleksibel kunne ordføreren måske løfte sløret lidt mere for hvilke konkrete ændringer radikale venstre forestiller sig

tætte forhandlinger men intentionen skal være at de her redskaber der ligger i reformen skal bruges mere fleksibelt så folk i højere grad føler at det er rimeligt og at der er et indhold i de ting de bliver sat til jeg er ikke enig i

om at man gør en førtidspension til en

jeg er så ked af det når jeg møder folk der har fået førtidspension men som senere bliver raske og så ligesom føler sig parkeret jeg synes kun

at ordføreren egentlig står samme sted som fru laura lindahl fra liberal alliance

være nemmere at få førtidspension end det fremgår af loven

rettighed vi skal være hurtige til at tildele folk der skylder vi folk det hensyn at hjælpe dem så langt som overhovedet muligt i retning

at dette skulle være klar her i foråret vel og mærke klar til at blive vedtaget det kom også frem i forbindelse med den

i maj måned sidste år at det var en delevaluering og så lagde man op til den store evaluering som så skulle køre hen over efteråret

jeg har læst i jyllands posten at jeg skulle have rullet mig på gulvet og sat ild til mit eget tøj i ministeriet i frustration over langsommeligheden og når det står i avisen må det jo være rigtigt jeg synes i hvert fald at det er skuffende med den langsommelighed ikke fordi det har noget med folketinget at gøre men fordi det har

med en hel masse mennesker derude i landet der berettiget forventer at vi får justeret loven

og det var nødvendigt for der var mange kommuner der ikke kunne finde den rigtige linje i hvordan de skulle behandle deres syge sårbare og udsatte borgere og den justering vi lavede tvang dem dog til flere steder at gøre det på en mere human og respektfuld måde det var vel

jeg kan se at ankestyrelsen har ændret to principafgørelser og vi kan blandt andet

eksplicit sige at på grund af en ændring har

ændret praksis

lille ændring vi lavede i maj men den fik faktisk konkret betydning

for vi bliver jo konstant præsenteret for en nærmest endeløs række af tilfælde hvor borgerne bliver behandlet respektløst og

skal kommunerne række borgerne en hjælpende

gennemgribende ændring af loven og overskriften for sf er at styrke borgeren over for systemet de syge skal have flere håndfaste rettigheder

stå stærkere over for systemet igennem efteråret arrangerede jeg selv en række lyttemøder spredt ud over landet og de var faktisk utrolig velbesøgte mange mennesker kom til de lyttemøder

også borgere der fortalte hvordan de faktisk

i nogle kommuner blev godt behandlet og hvordan de

hjulpet videre det var et nuanceret billede men konklusionen er alligevel at det er nødvendigt at folketinget griber ind over for det landslotteri som foregår for det var det hovedindtryk

stod tilbage med at det nemlig i dag er postnummeret som er helt afgørende for hvilken behandling borgeren får nogle kommuner behandler faktisk deres borgere med respekt andre kommuner efterlader borgeren til sig selv

jeg synes at vi seriøst skal behandle de seks forslag som vi har modtaget fra det initiativ der hedder værdigreform det ligger så i øvrigt også i fuldstændig og fin forlængelse af den overskrift som sf

for en revidering af loven nemlig at give flere rettigheder til borgerne de syge de sårbare og de udsatte

nemlig brug for en klar lov med en række konkrete rettigheder som kommunerne

er nødvendigt at vi stopper den socialpolitiske blindflyvning og i stedet for udstyrer borgerne med en række retskrav mennesker skal stå stærkt over for kommunen vi skal fjerne snubletrådene og i stedet for give svagt stillede mennesker et stærkere fundament at stå på sf foreslår konkrete ændringer for eksempel at når arbejdsevnen

skal borgeren kunne vælge mellem ressourceforløb fleksjob og førtidspension og hvis borgeren ikke er afklaret inden for de fem år der er afsat

kunne vælge mellem revalidering fleksjob ressourceforløb og førtidspension

selv der skal kunne søge om ressourceforløb og i øvrigt kunne klage over forløbet vi mener at ansættelsesvilkårene i fleksjob altid skal aftales med fagforeningerne vi mener at det igen skal være muligt at få oprettet et fleksjob i den virksomhed hvor man arbejder og vi forestiller os en række tidsgarantier lagt ind

arbejder man jo med begrebet behandlingsgaranti jeg tror også vi i den her sammenhæng kan arbejde på en måde så borgerne får nogle garantier for at tingene sker inden for nogle tidsfrister

stille borgere der står svagt på det stærkest mulige fundament så vil jeg også i den her tale som jeg også gjorde da vi diskuterede det i efteråret sige at det var opmuntrende at høre mette frederiksens

om nældens rod i den her lov så må jeg også i dag som jeg gjorde i efteråret sige til socialdemokraterne at ord magiske strygninger og lindrende salver

jeg opfordrer især socialdemokraterne til at komme med klare meldinger og til at stå fast på de syges rettigheder

hvad det er både overliggeren for de ændringer der skal være flere rettigheder til borgerne og også for støtten til

de konkrete forslag fra værdigreform og jeg ved at sf jo derudover også har

glimrende konkrete forslag til forbedringer af den lovgivning det vil jeg gerne takke for

det er rigtig god stil for selvfølgelig kan man som forligsparti tillade sig det man bør gøre det så ikke kun forligspartierne men også alle os andre og især alle vælgerne har en mulighed for at finde ud af hvad partiernes partiernes positioner

den her langsommelighed i processen hvor

men jeg tror at han har haft tændstikkerne fremme for at

karsten hønge en grænse for den tålmodighed kan man forestille sig at hvis det tegner til at der ikke kan laves en løsning før valget fordi nogle partier blokerer for sådan nogle forslag som sf gerne vil stille at så kunne sf finde på at opsige det forlig og sige ja tak til tilbuddet fra dansk folkeparti og alternativet

et eneste menneske der er sårbar og udsat som ville få det bedre af at sfs

jeg seriøst overveje det sagen er bare

herre finn sørensen forestiller sig at forliget er opsagt fordi sf træder ud

det give mening det er bare ikke det der sker forligskredsen vi jo fortsætte fuldstændig uforandret bare med sf uden for lokalet i

og går til valg sammen med andre partier på en platform der meget bedre svarer

krav som man selv har som sf har

tror jeg at det vil være muligt at lave en god aftale mellem socialistisk folkeparti dansk folkeparti alternativet og enhedslisten mon ikke at det ville gøre et vist indtryk på visse andre forligspartier for eksempel på socialdemokratiet som har en ambition om at beklæde statsministerposten efter næste folketingsvalg fordi det vil jo også være et tilbud til socialdemokratiet om at de kunne få indfriet deres krav alternativet er jo at liberal alliance og eventuelle andre partiers vetoret over for forbedringer

og for mig måske hvis vi trådte ud af forligskredsen og så kunne vi køre en kampagne på det

snart første maj og det vil passe rigtig godt til talerne men sf fører ikke politik først og fremmest fra ølkasser hvor vi holder de rigtige taler

hvis der så skal snakkes noget på plads

først træde i kraft efter næste valg igen og det er en langstrakt proces

lidt forskellige tiltag som sf

bare lige høre er det lydhørhed over for sfs ønsker

måske ikke indtryk af at der

de ønsker men vi er da spændte på at se om der er nogle sf fodaftryk i

foregår jo i forligskredsen og vi lytter til hinanden alle lytter til hinanden hvad er alternativet egentlig

at drøfte hele førtidspensionsreformen igen det har været

en debat som minder om den vi havde i november måned nu har det så taget karakterer af

at der ikke bliver holdt møder jeg vil holde mig for god til at fortælle om hvad det er for møder der er indbudt til og hvem der har deltaget

for alvorlig sag for mig til at diskutere hvorvidt

ikke prioriterer det vi prioriterer det og vi arbejder os også seriøst igennem det

handler om mennesker det handler om rigtig mange besværlige sager derfor fortjener det også at man går seriøst til værks

så noterer jeg mig også at der er mange der ligesom siger

blot minde om at den her regering har leveret handling har præciseret loven

holdt store fine taler uden at præcisere noget som helst

den politiske aftale som ikke var præcis nok venstre

ansvar at vi skulle præcisere lovgivningen og det var vi villige til at gøre jeg forventer at vi

kan lave en politisk aftale bent bøgsted

det afsluttende møde det kan man aldrig

bøgsted vi har også mange møder som burde være afsluttende som kontinuerligt fortsætter altså det kan man ikke være sikker på men

jeg kan sige at min ambition er at vi skal nå frem til en konklusion

mulighed for det inden folketingsvalget skal være afholdt

juni men tak for debatten tak for kommentarerne tak for

hoved er der kommet en lille smule mere afklaring af

der tegner sig hos forligspartierne

det tror jeg alle har brug for at vide i det videre arbejde om

da vi indkaldte til debatten havde jeg nogle helt andre forhåbninger

diskuteret jeg havde en forhåbning om at vi skulle diskutere en aftale

så kunne det passe rigtig godt og så havde vi

desværre ikke gået derfor har det jo på mange måder været en reprise af debatten den niende november og så alligevel ikke det vender jeg tilbage til men først vil jeg gerne takke dansk folkeparti og alternativet for samarbejdet og og for at vi kunne lave et fælles

vedtagelse tak til df for nogle gode skarpe spørgsmål undervejs og tak til alternativet for trods alt

virker ude i virkeligheden på mennesker det tror jeg vi hele tiden skal minde

om så det ikke bare går op i christiansborgfnidder og også tak til sf for at præsentere

ligger i fuldstændig forlængelse af hvad sf

niende november ovenikøbet lidt skarpere så det kan man jo kun være glad for

den stil kunne de andre forligspartier altså godt lære noget af jeg kan slet ikke se problemet i at man er med i et forlig

kollegaerne i folketinget hvad ens ambitioner egentlig er og så vil jeg

for de klare meldinger der er kommet

radikale venstres og liberal alliances klare meldinger om at de ikke ser nogen grund til at gøre det nemmere at få førtidspension til gengæld bed jeg så mærke i at det

måske udlægger jeg det for hårdt det ved jeg ikke

for at diskutere det spørgsmål

ønske der kommer en god aftale

bortset fra det synes jeg ikke at der er så mange point til forligspartierne

var jo at man meget konkret sagde

vores svar på de løsninger vi ser konkrete svar vel at mærke men sådan er det er jo betingelserne

uden for folketinget der bliver rigtig skuffede

at det ville være dejligt hvis de ikke kunne blive enige om en skid undskyld formand det er sagt og kan ikke laves om og så kan vi stå og pege fingre ad dem nej alle de debatter enhedslisten har taget initiativ til har handlet om at få drevet den her diskussion frem sådan at vi kan få nogle konkrete forbedringer for de mennesker det drejer sig om og derfor stemte vi også for det da der endelig kom en lille forbedring i juni måned sidste år men jeg tror mange mennesker vil tænke at

forligspartierne og folketinget i fællesskab har alle sammen bidraget til den

mere end halvandet år på at evaluere den hvis der så ikke kommer et konkret resultat inden folketingsvalget så

derfor vil jeg også gentage min opfordring til

sf som jeg opfatter som dem der ligger nærmest enhedslistens og

med de der andre forligspartier og hvis de ikke vil gå ind på de udmærkede punkter som både sf og socialdemokratiet har ridset op

med tre andre partier der kan levere det flertal der skal til

og få den til at træde i kraft efter folketingsvalget så god arbejdslyst videre frem til os alle sammen

lyst at korrekse nogen men jeg vil bare nævne det da

afstemning om det

fremsatte forslag til vedtagelse vil som nævnt først finde sted den niende april

nitten klokken tretten jeg henviser til den dagsorden der vil fremgå af folketingets hjemmeside